syv og halvtreds jens henrik thulesen dahl og alex ahrendtsen forespørgsel nummer f tredive titlerne på de anmeldte

og vi går til afstemning om det

forslag til vedtagelse der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v syv og tredive af mette hjermind dencker

for stemte tretten imod stemte syv og halvfems

ønsker nogen at udtale sig det er ikke tilfældet

udtale sig herre rasmus prehn

skulle ikke være noget alarmerende men jeg håber at der er mulighed for det jeg havde forstået at det var tilgået formanden som en administrativ ting altså at man bare kunne trække det

har brug for lige at få det tilbage på værksted

forhandlingen er sluttet og vi går til afstemning

vi slutter afstemningen for stemte tyve

er forkastet herefter er ændringsforslag nummer tre og fem stillet og tiltrådt af det samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer to af et mindretal

vi slutter afstemningen for stemte syv imod stemte

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om ændringsforslag nummer fire af et mindretal

slutter afstemningen for stemte syv imod stemte en hundrede og to

ændringsforslaget er forkastet der stemmes om

nummer syv af et mindretal og

vi slutter afstemningen for stemte syv imod stemte en hundrede og

ændringsforslaget er forkastet herefter er ændringsforslag nummer seks af samme mindretal bortfaldet der stemmes om ændringsforslag nummer otte af et mindretal

for stemte syv imod stemte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

det er ikke tilfældet

om ændringsforslag nummer en tiltrådt af udvalget eller ændringsforslag nummer to tiltrådt af et flertal

der stemmes herefter om l syv og firs ønskes afstemning om ændringsforslag

tre tiltrådt af udvalget de er vedtaget hvis ikke afstemning begæres betragter jeg ændringsforslag nummer syv uden for betænkningen af social og integrationsministeren som vedtaget det er vedtaget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

er åbnet herre mads rørvig som

hvor ejerandelen udgør mindre end fem procent af selskabet lovforslaget sikrer at danmark lever op til sine internationale forpligtelser med hensyn til udveksling af sådanne oplysninger i kontroløjemed desuden ændrer l

hundrede og femten ved den betaling som ikkefinansielle børsnoterede virksomheder i dag betaler for regnskabskontrol efter årsregnskabsloven og værdipapirhandelsloven det drejer sig om cirka en hundrede og halvfjerds børsnoterede virksomheder i danmark det foreslås at der fremover ikke skal opereres med faste afgiftssatser men at erhvervsstyrelsen ved bekendtgørelse får hjemmel til at fastsætte omkostningsbestemte gebyrer formålet med den foreslåede ændring af selskabslovens bestemmelser om ihændehaveraktier er at sikre at danmark som den part der bliver anmodet om at levere oplysninger eller yde andre former for bistand på skatteområdet kan leve op til de forpligtelser som danmark har påtaget sig det er et formål som venstre fuldt ud kan tilslutte sig og derfor støtter vi denne del af l en hundrede og femten det er imidlertid afgørende for os at

påføre erhvervslivet nye administrative byrder i dette tilfælde har høringen heldigvis vist at

hundrede og femten ikke påtvinger erhvervslivet nye byrder i nævneværdigt omfang

bagudrettet altså med tilbagevirkende kraft pålægger erhvervslivet for for store byrder men alt i alt kan vi støtte

til formål at sikre at danmark kan opfylde de forpligtelser i internationalt samarbejde om skatteforhold som danmark har påtaget sig gennem

for tax purposes lovforslaget indeholder desuden en ændring af årsregnskabsloven den vedrører fastsættelse af den betaling som ikkefinansielle virksomheder betaler for regnskabskontrol socialdemokraterne mener at det er helt naturligt at lytte til og imødekomme den

internationale kritik af manglende ejeroplysninger der er om ihændehaveraktier en af fordelene ved internationale

er at man netop kan få efterprøvet styrken i sine egne kontrolsystemer og holde dem op imod hvad man gør i andre lande det er da også langtfra første gang og sikkert heller ikke sidste gang at regeringen fremsætter forslag her i folketinget

dette globale forum jeg har også meget vanskeligt ved at forestille mig at nogen kan have noget imod forslagets hensigt

større transparens og dermed bedre kontrolmuligheder med de nuværende regler

i selskabsloven har man kun pligt til at lade sig registrere hvis man ejer mere end fem procent af et givent selskab ændringen af selskabsloven betyder at ejere af ihændehaveraktier fremover

ligegyldigt hvor mange aktier de så har i det pågældende selskab den foreslåede ændring af selskabsloven vil dog ikke betyde at de registrerede oplysninger om ihændehaveraktier på under fem procent

vil blive gjort tilgængelige for offentligheden oplysningerne vil kun kunne blive videregivet til offentlige myndigheder som har brug for oplysningerne i kontroløjemed og det er jo naturligvis primært skattemyndighederne der

sikres ved at ihændehavere af såkaldte

overtræder pligten til at lade sig registrere det er anført i lovbemærkningerne at at de nye regler vil blive evalueret senest tre år efter reglernes ikrafttræden og i den forbindelse

andet være relevant at få evalueret om

en tilstrækkelig sanktion lovforslaget indebærer også en ændring af årsregnskabsloven og en deraf følgende konsekvensændring af

vedrørende ikkefinansielle børsnoterede virksomheders betaling for regnskabskontrol

i dag betaler disse virksomheder en fast afgift og den afgift er ikke blev justeret siden regnskabskontrollen blev indført i to tusind og fire det betyder i praksis at denne afgift ikke er omkostningsægte og det er ikke hensigtsmæssigt

børsnoterede virksomheder faktisk har stor gavn af denne kontrol som blandt andet bidrager til at skabe tillid til de finansielle oplysninger der findes i virksomhedernes årsrapporter og derfor er det kun rimeligt at de også selv dækker de omkostninger

ved regnskabskontrollen fuldt og helt sådan som det i øvrigt også var forudsat dengang man indførte kontrollen i to tusind og fire det er altså derfor

foreslås at man ændrer de faste afgiftssatser i loven sådan at de bliver til omkostningsbestemte gebyrer og at de fremover bliver fastsat ved bekendtgørelse dette vil være mere hensigtsmæssigt end at skulle ændre betalingerne med jævne mellemrum i lovgivningen gebyrerne vil blive fastsat i overensstemmelse med de

er i budgetvejledningen afslutningsvis

vil jeg gerne understrege at dette lovforslag ikke vil medføre nye administrative byrder for erhvervslivet idet den registreringspligt der bliver indført påhviler aktionærerne og ikke de virksomheder der har udstedt aktierne derfor kan socialdemokraterne støtte

som det tidligere er blevet sagt noget som vi blandt andet gør for at

få vores lovgivning på plads i forhold til de aftaler som danmark jo er en del af vi gør det også for at skabe en balance set i forhold til de

også vældig prisværdigt men men man kan godt få den tanke at det vil give nogle

lille aktionær med meget få aktier som nu er nødt til at lade sig registrere der er det sådan set bare

have ministeren eller ministeriet til at undersøge det her med hensyn til noterede

ens aktier automatisk var

gå lidt mere gnidningsløst med hensyn til den der it problematik som

bliver man spurgt om man ønsker at købe navnenoterede

man ikke ønsker at få dem navnenoteret men de skal jo alligevel registreres

tidspunkt vil komme når man eventuelt sælger sine aktier

der bliver nævnt i høringsnotatet blandt andet fra vp securities

være fuld indsigt i aktionærkredsen for selskaber med navneaktier

er en del af den her udfordring

om det er et problem for de her udenlandske aktieinvestorer i danske børsnoterede selskaber at de har svært ved at indberette deres ejerandele hvis ikke de har

danske offentlige system der har ministeren så svaret at det anser man ikke som værende et problem

med de hjemmesider som de eventuelle

for lovforslaget men vi kunne godt tænke os hvis man måske også ville kigge på det med de administrative byrder over for

under fem procent af den samlede mængde aktier skal registreres i det her ejerregister det betyder at

skat og andre myndigheder kan få adgang

der ejer de her aktier og vi får

gennemsigtighed i ejerskabet af virksomhederne

være sådan at det ikke gøres offentligt at man ejer en aktie eller nogle aktier hvis det er under fem procent det er kun til myndighedernes brug samtidig ændres betaling

regnskabskontrol så udgifterne hertil dækkes af erhvervslivet selv siden to tusind og fire har satserne ikke være reguleret og derfor

dækker indtægterne ikke udgifterne som det er i

radikale venstre kan derfor støtte at vi lader gebyret stige det

har anbefalet danmark at vi retter op på de forpligtelser i internationalt samarbejde om skatteforhold som vi har påtaget os det er den kritik vi imødekommer med den første del af l en hundrede og femten som flere allerede har nævnt

betyder det at ejere af ihændehaveraktier fremover skal registreres i dag har man kun pligt til at registrere sig hvis man ejer mere end fem procent

det fremover være registreret i forhold

til anden myndighed anden del af forslaget omhandler de omkostninger som børsnoterede selskaber betaler for

kontrol af deres regnskaber

at denne afgift ikke er blevet ændret siden to tusind og fire og der er således ikke blevet taget hensyn til generelle konjunkturændringer og lignende regnskabskontrollen bidrager til at skabe tillid til det finansielle og oplysninger i virksomhedernes årsrapporter og derfor er det kun rimeligt at de selv skal dække omkostningerne ved regnskabskontrollen fuldt ud desuden er vi i sf glade for at virksomhedernes betaling skal have sammenhæng med omkostningerne på den måde

skal vi ikke bruge tid på at ændre beløbets størrelse hvert eneste år på baggrund af disse forhold

ordfører påpege at det jo fører til administrative byrder for den enkelte aktieejer og det kan måske i mange tilfælde være aktieejere som ikke har

gør det på et meget hobbyagtigt plan

nu at skulle registrere sig et sted

man skal pålægge sådan nogle små aktieejere og derfor ser vi med stor skepsis på det her samtidig

fastsætte et omkostningsbestemt gebyr som jo er bestemt af de omkostninger som erhvervsstyrelsen så selv afholder ved at have ejerregisteret

giver ikke megen incitament til at effektivisere registreringen at man selv kan udskrive regningen så det synes vi også er

at al handel foregår på tværs af grænserne er det også vigtigt at man kan kontrollere oplysninger vi vil gerne være med til at fremme aktiekulturen og efter at have læst

gør det mere besværligt at være aktionær

større fleksibilitet og det vil også være til gavn for aktionærer

trækker i den rigtige retning med hensyn til den anden del om de omkostningsbestemte

men det er klart at der må være et pres på styrelsen

ud fra man har også i ministeriet og departementet

man sikrer en mekanisme som gør at man kan få omkostningsminimeret så meget som

konservative

indholdet af lovforslaget som jo som

nævnt af flere indeholder de her to

ihændehaveraktier hvor vi gør det muligt at offentlige myndigheder kan få indsigt i alle aktier også dem

understrege at det ikke er offentligheden

element i lovforslaget om ændring af betaling

de gældende takster ikke har har været reguleret siden to tusind og fire

ændre strukturen sådan at man ved bekendtgørelse kan fastsætte taksterne

ikke betyder at der sker ændringer eller udvidelse af den nuværende kontrol

vil blive brugt flere ressourcer på kontrollen men alene

gør at de faktiske omkostninger blive dækket

det er faktisk også noget som jeg tror virksomhederne har en interesse i fordi virkeligheden er

faktisk har ret stor gavn af den regnskabskontrol der finder sted

bidrager til at skabe øget tillid til de finansielle oplysninger i virksomhedernes årsregnskaber

det er meget fornuftigt at man får en sammenhæng mellem gebyrerne og de faktiske omkostninger bare til beroligelse

jeg sige at gebyrerne vil blive fastsat i overensstemmelse med budgetvejledningens regler herom sådan at der ikke er frit slag for erhvervsstyrelsen men at man følger de

og andre rejste nogle spørgsmål om navnenotering

op under udvalgsbehandlingen men man kunne også overveje at se det i

sammenhæng med revisionen af hele selskabsloven som vi jo tager fat på

i næste samling så det vi gør her

er at vi justerer loven i forhold til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

at fremføre venstres holdning til forslaget det er et forslag som vil bringe ferieloven i overensstemmelse med arbejdstidsdirektivet som det er fortolket af eu domstolen det betyder at

fastlagt ferie mod lægelig dokumentation får ret til erstatningsferie efter fem dages sygdom under ferie der er krav om at der skal være

det er selvfølgelig fuldstændig afgørende og det er lønmodtagerens eget ansvar

for egen regning at sikre at den fornødne dokumentation er til stede

er der også lavet en aftale med ministeren om

forslaget indeholder desuden en række forenklinger på hele

afgørelse fra to tusind og ni der afgør at lønmodtagere der bliver syge op til eller under deres ferie har ret til at få erstatningsferie med lovforslaget er det

ikke længere lønmodtagerne der selv har ansvaret for sygdom under ferie da de nu får erstatningsferie lovforslaget har til formål at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med eu domstolens fortolkning

arbejdsdirektivet lovforslaget er en markant

forbedring af lønmodtagernes vilkår da de nu får ret til at få den her erstatningsferie hvis de har været så uheldige at være syge op til eller under den oprindelige ferie samtidig giver lovforslaget også en administrativ lettelse da arbejdsgiveren fremover skal indberette løn og ferie til samme sted da feriepengene skal udbetales af feriekonto vil de ansattes opsparede feriepenge blive i virksomheden op til at ferien skal afholdes så arbejdsgiverne

feriekortordningen socialdemokraterne mener at det er den rette løsning at indkomstregisteret og feriekonto arbejder sammen for på den måde undgår vi dobbeltforsørgelse at det oven i købet også bliver lettere for den enkelte at danne sig et overblik over optjente og tilgodehavende feriepenge er selvfølgelig bare en ekstra fjer i hatten socialdemokraterne har tidligere meldt ud at når eu fastslår at lønmodtageren har en ret skal lønmodtageren selvfølgelig også sikres den ret i dansk lovgivning på den baggrund støtter

kan få erstatningsferie hvis de bliver syge under ferie

vel sige at det er en god idé

arbejdsmarkedets parter der skal forhandle det her på plads og også

leve op til minimumsregler om det her

de absolutte minimumsregler man skal

en fordel

bliver syge under ferien om de skal rejse hjem til deres læge for at få en lægeerklæring

meget erstatningsferie man skal have om det er hele ferien

vi så falder over og som

forbindelse er jo at man går ind og ændrer på feriekonto og så trækker hundrede million

socialistisk folkeparti har kritiseret den tidligere regering

renteafkastet fra feriekonto og lod det gå ind i statskassen

kun drejede sig om erstatningsferie

sådan lige mindre tilpasninger

kommer ind under mindre tilpasninger

har vi et ønske om at de penge der står på feriekonto

til lønmodtageren men nu er det puttet ind her i stedet for at der er en separat lov om

fire år i træk det er så fire hundrede million

jo selv med til det under vk regeringen

den kritik vi så modtog fra den nuværende regering og

ikke nogen der kritiserer nogen for at tage penge fra feriekonto i hvert fald ikke

socialistisk folkeparti de kan i hvert fald ikke tillade sig fremover hvis der skulle komme et regeringsskifte så at

synes vi altså at der er en hel del spørgsmål som vi skal

vil gerne have at der skal ligge hundrede procent klare regler og

for hvordan arbejdsgivere og lønmodtagere skal agere i tilfælde af erstatningsferie det synes vi ikke vi lige umiddelbart kan læse ud af lovforslaget

bliver en del vi skal have spurgt ind til i forbindelse med

på baggrund heraf foreslås det at ferieloven ændres således at en lønmodtager som bliver syg efter feriens begyndelse mod lægelig dokumentation som udgangspunkt har ret til

erstatningsferie efter fem sygedage

godt og rimeligt balanceret mellem lønmodtagerrettigheder og krav til arbejdsgiverne vi støtter

også til at sige det hvis man bliver syg i sin ferie har man ret til en erstatningsferie og det er et rigtig

en del lønmodtagere har oplevet at blive syg eller komme ud for et uheld eller en ulykke i deres ferie og der røg den så det kommer der ikke ret meget afslapning ud af det duer selvfølgelig ikke for meningen med ferien er at lønmodtagerne skal nyde livet man taler om feriens rekreative formål

i virkeligheden også af hensyn til arbejdsgiveren så man møder frisk og veloplagt på jobbet efter ferien man simpelt hen op med flere kræfter og mere gåpåmod det opnås jo ikke

er så uheldig at blive ramt af sygdom

efter eus regler ret til en erstatningsferie det blev slået fast i en dom allerede for tre år siden

kammeradvokaten statens advokat har sagt det samme men den borgerlige regering under herre lars løkke rasmussen nægtede at skrive det ind i ferieloven

så var der måske for mange der blev klar over det det er en form for luskepolitik som vi i sf er meget imod den betød jo også at hvis man blev syg i ferien og arbejdsgiveren nægtede

var man nødt til at gå til domstolene for at få den ferie som man

dyrt i sf kritiserede vi derfor fru inger støjberg som daværende beskæftigelsesminister vi kritiserede hende meget for denne luskepolitik vi sagde at en ny regering ville lave det om og det er så det der sker nu det er med andre ord et valgløfte der bliver opfyldt ligesom den nuværende regering har opfyldt mange andre valgløfter vi har givet arbejdsløse bedre muligheder for efteruddannelse igen ved at ophæve prisloftet på seks ugers selvvalgt uddannelse for faglærte og ufaglærte vi har afskaffet skattefradraget for private sundhedsforsikringer

på starthjælp skulle leve af en indtægt på fem

seks tusind kroner per måned før skat vi har fjernet det urimelige pointsystem hvis en dansker giftede sig med en udlænding fra den store verden vi har afsat fem og tres million kroner til en mere effektiv kontrol med social dumping vi har igen gjort behandling

halvdelen af den danske elektricitetsproduktion i to tusind og tyve vil komme fra vindmøller med deraf følgende mindre

dagens lovændring den som drejer sig om erstatningsferie

hvis man bliver syg i sin ferie føjer sig smukt ind i rækken af valgløfter som er blevet opfyldt af den nye regering selvfølgelig skal ferieloven

at man har ret til erstatningsferie når man bliver syg

positivt om fagforeningernes krav til det her lovforslag

så godt handle lidt om det det er godt at arbejderne nu får ret til

erstatningsferie hvis de bliver syge under deres ferie det er der nogle virksomheder der er begyndt på uden at loven

øvrige fagforeninger det er urimeligt at denne ret bliver begrænset så man først får

som er for egen regning det fremgår af bemærkningerne at den begrænsning udelukkende er sket for at tilgodese arbejdsgivernes økonomi

at opfordre ministeren til når hun laver lovforslag

der skal være lægelig dokumentation for at man har ret til erstatningsferie vi kan ikke se at der er nogen grund til at der her skal være andre og skrappere dokumentationskrav end der

det almindelige er at en arbejder melder sig syg og eventuelt underskriver en tro og love erklæring og hvis arbejdsgiveren så vil have en lægeerklæring

må han betale den sådan bør det også være i det her tilfælde og derfor foreslår vi at vi fjerner ordene mod lægelig dokumentation for så er vi helt ude over det spørgsmål hvis ministeren eller andre synes at det skal blive stående så skal

det sidste med feriekontos afkast vi er modstandere af at staten skal have en andel af feriekontos renteafkast og at staten skal have en større andel af de uhævede penge det er arbejdernes penge som bør gå til arbejdsmarkedets feriefond og ferieformål i øvrigt vi har ikke nogen bemærkninger til de øvrige forslag og som sagt er det godt at der bliver åbnet op for erstatningsferie på grund af sygdom men den første karensuge bør tages af bordet og det samme gælder kravet om lægelig dokumentation

kan få de rette rettelser ind i

det er ærgerligt at blive syg i weekenden eller på andre tidspunkter hvor

med familien eller vennerne modsat kan man sige at chancen for at en dansker bliver syg i sin ferie eller i sin fritid statistisk set er større

bliver syg i sin ferie eller i sin fritid årsagen hertil er naturligvis at vi danskere

sammenlignet med mange andre i den vestlige verden

en af hovedårsagerne til at danmark har udsigt til at rutsje yderligere ned på listen over verdens rigeste lande i

og man havde tre ugers ferie i dag er arbejdstiden på syv og tredive timer i den private sektor og på kun fire og tredive en halv time i den offentlige sektor samtidig er ferien blevet øget til seks uger i nitten halvfjerds var den gennemsnitlige arbejdstid i danmark på niveau med

siden da er den gennemsnitlige arbejdstid i danmark faldet med tyve

er der naturligvis flere grunde til og

er givetvis kulturbestemte men det høje danske skattetryk hvor en ekstra times arbejde beskattes væsentlig højere end i andre vestlige lande har naturligvis også medført at danskerne har prioriteret fritiden højere end arbejdet det har medført at en kortere arbejdstid og mere ferie er blevet prioriteret højt fra lønmodtagernes side i overenskomstforhandlingerne danmark kommer til at mangle arbejdskraft

er blandt de ti rigeste lande kræver det at arbejdsudbuddet øges med over tohundredetusind og skal danmark have balance på de offentlige finanser efter

mere end de femogtredstusind regeringen planlægger at øge

det her lovforslag trækker i den forkerte retning det giver øgede udgifter for arbejdsgiverne på en hundrede og tre og fyrre million kroner om året fra to tusind og tretten og frem

det er der ganske enkelt ikke plads til og

liberal alliance er meget på vagt over for

hvor langt de liberalistiske principper strækker sig når der også bliver talt om at vi skal kunne konkurrere med andre lande i danmark har vi lovbestemt fem ugers ferie om året og i usa har

så vidt jeg husker to ugers ferie om året er det sådan at liberal aliances

et parti som gik til valg på at danskerne skulle arbejde tolv minutter mere det går jeg ud fra var i en anerkendelse af at danskerne ikke arbejder særlig meget og

sådan set til det som er beskrevet i utallige rapporter om at en del af grunden til at danmark har udsigt til en meget lav vækst er

men jeg troede trods alt der var en erkendelse af også i sf at danskerne skulle arbejde

ødelagt og derfor er

men der kan gøres mange ting i for eksempel

mindre sygefravær og et bedre arbejdsmiljø og det bliver der arbejdet videre med jeg vil gerne gentage mit spørgsmål så ordføreren

som lægger så stor vægt på den internationale konkurrence er det så sådan at man vil påtvinge danskerne to ugers ferie i stedet for de

har nu fordi vi så bliver ligestillet for eksempel med usa

halvkommunistisk marxistisk parti altså

ud fra at sf betegner sig selv som

det er et faktum det er beskrevet utallige gange af velfærdskommissionen og

hertil er at vi arbejder for lidt at vi har en lav produktivitet derfor skal danskerne arbejde

vi kan ikke bestemme det herindefra

enormt naivt at tro at når vi pålægger danskerne en

høj marginalskat der ikke gør det attraktivt at arbejde

om om folk vælger at arbejde meget eller vælger at arbejde lidt det har da selvfølgelig en betydning og i sidste

følge af et svar han selv havde givet omkring for

afskaffelse af topskatten og som helt klart viser at det er mere effektivt i forhold til at sikre beskæftigelse

vi har udsigt til underskud så langt øjet rækker

så kræver det at arbejdsudbuddet bliver sat op

må erkende at vi godt vil være med til at implementere eu domstolens beslutning jeg tror at at det desværre vil føre til øgede omkostninger for virksomhederne og skade vores konkurrenceevne men i respekt for eu domstolens kendelse kan vi godt støtte

en god ideologisk diskussion er jo

jeg synes vi skal holde fast i at det vi diskuterer i dag er hvorvidt den danske ferielov skal være i overensstemmelse med eus arbejdstidsdirektiv arbejdstidsdirektiv eller ej og det skal den selvfølgelig

diskuterer på hvilken måde erstatningsferie skal implementeres i dansk lovgivning jeg lytter mig selvfølgelig til de nuancer der måtte være

har været regeringens sigte i forberedelsen af det her lovforslag

sikre at de grundlæggende rettigheder som

nedfældes i arbejdstidsdirektivet

selvfølgelig implementeres i dansk lovgivning men at vi

gør det på en måde som er realiserbar for et

som er under pres og det er både vores offentlige

aktuelle økonomiske krise

model så vi sikrer rettigheden men at vi gør det med færrest

det er sund fornuft

også kan dokumentere at man rent faktisk

og jeg synes egentlig det er meget fornuftigt at den udgift afholdes af lønmodtageren og ikke af arbejdsgiveren

måske også i forhold til hvad herre christian juhl

jeg har det sådan med arbejdsmarkedspolitikken at den

kunne balancere vores ønske og i øvrigt vores fælles drøm om at have et arbejdsmarked der fungerer godt hvor man ikke bliver syg af at gå på arbejde og hvor der er ordentlige muligheder for også at kunne rekreere

med at vi jo altså skal kunne konkurrere i en global verden og sikre at der er arbejdspladser nok i vores samfund jeg synes at den balance også er fundet her så er der rejst nogle spørgsmål om

som som jeg forstår det er

en del af renteafkastet af feriepengene tilfalder statskassen

praksis der er etableret for nogle år tilbage tror jeg med min sideherre som en

beløbets størrelse og der vælger vi nu

statens andel af renteafkastet ikke længere skal hedde to hundrede million kr men hundrede million

forhandlingen er sluttet jeg foreslår at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget hvis ingen gør indsigelse betragter jeg det som

og nihundrede og seksoghalvfems million kroner i skatter og afgifter til statskassen

i venstre er rigtig rigtig mange penge og vi er ikke tilhængere af at bilisterne nu skal betale flere skatter og afgifter og derfor kan vi ikke støtte det foreliggende

der lægges op til at den gennemsnitlige pris på en bil vil stige med tyvetusind kroner som følge af dette forslag

danskere der har en firmabil vil forslaget betyde enten lavere lønninger eller køb af mindre biler altså

færre kroner i hånden

køber mindre biler og så får statskassen færre penge

ind ja hvordan hænger det så egentlig sammen i venstre synes vi at de danske bilister bidrager så rigeligt

det danske velfærdssamfund i venstre er vi i stedet enige med regeringen i dens ønske om en provenuneutral omlægning af bilafgifterne det mener vi at regeringen skulle have taget hul på i stedet for dette indgreb som alene har til formål

redde regeringens og særlig sfs løfter fra valgkampen om billigere billetter til den kollektive trafik i

i to tusind og syv gennemførte vk regeringen en provenuneutral omlægning af bilafgifterne som gjorde miljøvenlige og sikre biler billigere mens biler der ikke var miljøvenlige eller så sikre steg i pris konsekvensen af omlægningen har været at nye biler i dag kører længere på literen end tidligere jeg må nok indrømme

omlægningen i to tusind og syv men det har bestemt hjulpet og trukket i den rigtige retning som sagt har regeringen annonceret at den ønsker at lave en provenuneutral omlægning af bilafgifterne og det vil være en god idé at fortsætte i det spor som vk regeringen lagde i to tusind og syv men vi synes i venstre at det er en noget mærkelig fortolkning af ordet provenuneutral når man så forlods starter med at opkræve en milliard kroner ekstra hos bilisterne at der er tale om løftebrud i forhold til regeringens gøren og laden og

er efterhånden trivielt men desværre med dette forslag også relevant

skulle man bare tage regeringsgrundlaget til troende

skatter og afgifter kun

er kun i de allerstørste citationstegn hæves med fem milliard

og sfs valgløfte krakelerede fuldstændig så fandt man på at tage en milliard kroner ekstra fra bilisterne det giver vel måske op til syv procent

fyrre procent men selve forslaget indeholder også nogle stærkt bekymrende elementer ud over det rent finansielle

det må man sige er en voldsom nyskabelse og

skriver i sit høringssvar at forslaget vil kunne svække konkurrencen konkurrencen mindske effektiviteten i bilbranchen og påvirke samfundsøkonomien i negativ retning det er klar tale

skatteministeren dog et ændringsforslag på området men det er

små justeringer for selve kravet om offentliggørelse

fastholdes og det er vi altså yderst skeptiske over for i venstre ligeledes

hjemmel til at skatteministeren kan fastsætte regler om opgørelsen af den afgiftspligtige værdi på grundlag af et gennemsnit af de anmeldte afgiftsgrundlag

skred væk fra den værdibaserede afgift kan man som forbruger så være sikker på at den pris som man har betalt hvis man har gjort en god handel også holder eller kan skatteministeren overtrumfe den indgåede pris fordi den er lavere end gennemsnittet for lignende biler det kritiseres også i høringssvarene men den mulighed holder skatteministeren altså fast i det kan give en helt urimelig retsstilling hvor man som bilkøber ikke kan vide sig sikker på om man nu også har betalt den endelige pris eller der kommer et girokort ind ad døren fra skatteministeren som sagt synes vi i venstre at

betaler de danske bilister rigeligt i skatter og afgifter forslaget her vil betyde en øget betaling på

lidt overraskende at venstre som oppositionsparti fra hængekøjen kun

slår sig op med papegøjesnak indstuderede sætninger uden noget egentligt indhold og ikke går ind og arbejder aktivt for

lave konkrete resultater i dansk politik

en bilkøber og en person der leaser præcis den samme bil

kæmpe provenutab for staten og ved at lukke det her utilsigtethed i

sørge for at bilisterne bliver behandlet ensartet mit spørgsmål til venstres ordfører

utilsigtethed i skattepolitikken

og der hvor vi ikke bidrager er til en række af de ulykker som regeringen har tænkt sig at øse ud over dette land der ligger vi heller ikke i hængekøjen vi arbejder konstruktivt for at begrænse de ulykker som regeringen har tænkt sig at hælde ud over

jeg bliver enormt forvirret

hvis der er tale om et skattehul

man lukker et skattehul man undgår at tabe provenu

hvordan kan man så bruge penge man regnede med at få ind til nye udgifter det giver ingen mening

ordet skattehul på noget tidspunkt

bliver berigtiget og vi får gjort det sådan at om man leaser eller køber sin bil

også vil sikre noget inden for transportområdet efter

firs procent andre undersøgelser viser andre tal men det er alt

og vi går så ind og tilgodeser det mit spørgsmål til venstres ordfører

skattehul til newspaq den syvogtyvende februar to tusind og tolv siger thomas jensen det bliver fremsat i morgen

har været med til at lave skattepolitik i folketinget i en del år og det har altid været sådan været sådan at når man lukker et skattehul

får man ikke flere penge ind så undgår man et utilsigtet provenutab det var det herre thomas jensen sagde til newspaq den syvogtyvende februar vi lukker det her skattehul og så er jeg bare imponeret over at man kan lukke et skattehul og så bruge pengene på noget ekstra

som jeg sagde i min ordførertale tale at man øger skatter og afgifter på danske bilister med en milliard kroner ellers har man jo ikke pengene i hånden til at forsøge at indfri bare en sporadisk del af det løfte som udenrigsministeren gik til valg på så det er mig ubegribeligt med

den måde man argumenterer på fra regeringspartiernes

komme med den ene søforklaring efter den anden det der bare er problemstillingen her er at cirka halvtreds procent af de biler der bliver solgt i danmark bliver solgt som enten demonstrationsbiler eller leasingbiler det betyder også at de er blevet solgt med en ganske klækkelig rabat i forhold til registreringsafgiftssystemet der må man bare spørge er det

demonstrations eller leasingbil skal man beskattes mere lempeligt end folk der går ud og køber en bil til fuld pris er så venstres synspunkt er det

annonceret en omlægning af registreringsafgiften det står regeringen i øvrigt ved

meldinger om fra regeringspartiernes ordførere

i to tusind og otte fik danske leasingselskaber ligesom udenlandske leasingselskaber mulighed for at betale forholdsmæssig registreringsafgift for leasingperioden dette medfører på kort sigt en udskydelse af provenu det giver dog alene et likviditetstab for staten og ikke et provenutab med varig virkning leasingreglerne udgør således ikke et problem i sig

at skatteministeren skriver for det er også nogle ændringer som jeg husker ikke enhedslistens stillingtagen til forslaget men i hvert fald hvis jeg så ikke tager enhedslisten med

et enigt folketing vedtog i to tusind og otte som opfølgning på en afgørelse ved

der er forskel på hvad man betaler

hvis det der står i lovforslaget skal stå til troende

en milliard kroner ekstra i skatter og afgifter hos danske bilister det synes vi i venstre er en rigtig rigtig dårlig idé og jeg går ud fra at sf mener at man opkræver en milliard kroner ekstra for ellers kan man vel ikke bruge dem på den kollektive trafik

en bil det synes venstre så at det er fordi man har valgt at lægge sig op i hængekøjen og ikke rigtig forholde sig til de problemstillinger der

og så vælger vi også at løse problemerne det har man jo så valgt igennem de seneste år ikke at gøre fra venstres side

ikke venstres ordfører i det mindste kan bekræfte at en del af hensigten også med det

således at når man er inden for en koncern uagtet hvilke parametre der så er der eller små virksomheder der er

en retvisende pris således at det fremgår at det er den pris der bliver handlet til lige så vel som hvis det var to forskellige uafhængige parter der købte en bil af hinanden

bare høre om venstre ikke vil bekræfte den del så

giver dog alene et likviditetstab for staten og ikke et provenutab med varig virkning leasingreglerne udgør således ikke et problem i sig selv

var faktisk også derfor at den tidligere skatteminister herre troels lund poulsen

der ligger en pressemeddelelse på skats hjemmeside fra

hvor der står at skat vil kontrollere bilforhandlere og leasingselskaber

at man var ude for at kontrollere at reglerne blev overholdt

uenig i det der står i lovforslaget og så tror jeg da at

endnu mere interessant i dag

vi lavede reglerne omkring leasing tilbage i to tusind og otte stemte sf også for fordi de var lavet

bilister samtidig er lovforslaget

give en milliard kroner til bedre og billigere offentlig transport lovforslaget rummer

to vigtige tiltag det første er et opgør med den voksende spekulation i såkaldte mindstebeskatningspriser når man beregner registreringsafgift på leasing og demonstrationsbiler det andet er at skabe større gennemsigtighed for alle danskere i forhold til det grundlag registreringsafgiften beregnes på gennem de seneste år har der udviklet sig en uhensigtsmæssig og utilsigtet prissætning af leasing og

er markant lavere end den afgift man betaler hvis man køber sin bil registreringsafgiften beregnes nemlig af forhandlerens eller udlejerens indkøbspris og ikke af salgsprisen ligesom for biler der sælges til en almindelig privat bilkøber det er urimeligt for det betyder jo at to borgere med ens biler

vidt forskellige registreringsafgifter blot fordi den ene ejer og den anden leaser sin bil derfor gør vi op med den voksende spekulation i mindstebeskatningspriser vi sikrer ganske enkelt at afgiftsgrundlaget er det samme uanset om bilen sælges til en almindelig privat bilkøber eller til leasing eller demonstrationsbrug det skaber en ensartet

og det er kun rimeligt samtidig skaber vi større gennemsigtighed omkring det grundlag registreringsafgiften beregnes på fremover vil skat derfor offentliggøre prissætningen af biler på den måde får alle danskere mulighed for at tjekke om de betaler den rigtige pris for

bebudet et ændringsforslag ved andenbehandlingen der vil sikre at skat ikke offentliggør informationer om konkrete virksomheder eller bilers stelnumre til gengæld offentliggøres et gennemsnitligt afgiftsgrundlag på baggrund af det anmeldte

at den offentliggørelse ikke vil være et væsentligt indgreb i bilforhandleres eller udlejeres erhvervsforhold og det er godt men ét er en tiltrængt ensartethed og

centralt at lovforslaget giver en milliard kroner i provenu

gøre vores kollektive trafik billigere og bedre

ikke herske tvivl om at den kollektive trafik har et behov for en saltvandsindsprøjtning

i en periode på ti år med en højreorienteret regering er priserne på den kollektive trafik ifølge trafikstyrelsen steget med

procent andre opgørelser viser for lokalområder stigninger på helt op til syv og firs

det er en smule over den almindelige prisudvikling

er det ikke et enten eller

kollektiv transport og privatbilisme

et udtryk for et både og hvor vi sikrer en balance mellem gode forhold for de borgere der benytter den kollektive trafik

de borgere som har brug for en bil sidst men ikke mindst forventer vi at lovforslaget giver en

miljøforbedring for når afgiftsgrundlaget bliver ens for alle kan det ikke udelukkes at der derfor bliver solgt færre mindre biler

samtidig sikrer en bedre og billigere offentlig transport må det alt andet lige betyde at flere vælger denne transportform til gavn for miljøet lovforslaget skaber overordnet større lighed mellem de danske bilister og sikrer samtidig at vi kan forbedre vores kollektive trafik til gavn for miljøet

ved det han sagde til newspaq den syvogtyvende

skattehul mener herre thomas jensen at der er tale om et skattehul

jeg synes ærlig talt det ville klæde venstre

på skatteministerposten i over ti år

de utilsigtetheder der måtte være opstået med den lovgivning som vi i fællesskab har vedtaget

at man på ansvarlig vis skal sørge for at

er jeg glad for at den nye regering straks den blev bevidst om det her har sørget for at

altså mener ordføreren virkelig at vi skal tro på

fandt på i det øjeblik regeringens ønske om

sjettedel af det løfte som sf gik til valg på helt ærligt skal vi virkelig tro på det så igen er der tale om et skattehul ja eller nej og mener ordføreren virkelig at regeringen handlede i

blev opmærksom på hvad man så end måtte kalde det

at regeringen måtte trække forslaget om

ved demonstrations og leasingbiler og det er det vi går ind og sørger for

et provenu som bliver på en milliard kr og det går vi hen og anvender på en bedre og billigere kollektiv transport dertil skal siges

så min forhåbning at venstre til den tid har forladt hængekøjen forladt papegøjesnakken og er kommet ind

at skabe løsninger her i folketinget så det ser

det så kan resultere i en miljøgevinst jeg vil høre om den

indgået i overvejelserne bag

at hvis der er flere mennesker der vælger bilen fra

den her ændring

benyttelsen af den kollektive trafik altså de små

at folk i højere grad fravælger bilen og hopper over i et kollektivt transportmiddel men herre thomas jensen spekulerede i at det

hvis vi tager trafikforskernes ord

som jo har sigte på at de

de biler der forurener mere skal have en

registreringsafgiften og sammen med

lovforslag er at der igennem de sidste mange år har været en voksende spekulation i de såkaldte mindstebeskatningspriser som man har kunnet benytte når man beregnede registreringsafgiften på biler den spekulation

der har været har betydet at man ved leasing af biler og demobiler har kunnet betale en lavere afgift end hvis man som forbruger havde købt bil på almindelig vis den skævvridning og ubalance ændrer man nu på med dette lovforslag og det synes vi i dansk folkeparti er ganske rimeligt

derfor vi indgik en aftale med regeringen og enhedslisten om netop den her sag forslaget siger jo netop at afgiften på biler der udtages som demonstrationsbiler eller leasingbiler beregnes på samme måde som for biler der sælges til den endelige slutbruger det vil sige at afgiftsgrundlaget fremover bliver det samme uanset om bilen sælges til en uafhængig køber eller

sige at vi egentlig vender tilbage til intentionen med

er gældende lige nu hvor det egentlig var meningen at man skulle

det synes vi er ganske fornuftigt i dansk folkeparti så vi kan støtte

en milliard kroner ekstra det er jo en milliard

danske bilister skal betale

at i den sammenhæng er en milliard

det vi ønsker at rette op på det har aldrig været meningen at halvdelen af alle biler skulle sælges som demobiler eller leasingbiler og dermed give et tab i

forventet på finansloven

flere penge i kassen på det her men jeg ser det på den måde

udlignet en skævvridning som var

ordføreren siger at det aldrig

hvor mange der skal lease og hvor mange der skal eje det

er der er bekymringen at man synes

det er vel fordi man vil have den milliard i statskassen så er det bare at jeg spørger hvordan hænger det sammen med at dansk

har lovet at det ikke skal være dyrere at være dansker

folk leaser en bil der kan være mange gode grunde til det for en virksomhed

variabel omkostning det jeg bare siger og som jeg synes

at man bliver meget forskelsbehandlet i forhold til

man vælger at lave en balance i det med om folk så vælger at sige at de ville lease eller hvad de vil så må folk da fuldstændig selv om

hvis man ser på hvad det her har haft af konsekvenser nemlig at man har haft en stor andel af leasingbiler og demobiler der kom ud på markedet til en meget lav registreringsafgift så har det gjort at alle de andre brugtvognsbiler

faldet i værdi så de folk der har en bil i dag

har købt en bil på ganske almindelig vis i god tro har fået en meget dårlig behandling på den måde

biler der sælges som demonstrationsbiler eller leasingbiler beregnes på samme måde som biler der sælges til den endelige bruger

eller forvaltes af forhandleren selv det foreslås at den afgiftspligtige værdi vedrørende registreringsafgiften værnes på en række områder i forhold til gældende ret hvorefter et køretøj som hovedregel afgiftsberigtiges på grundlag af køretøjets almindelige pris ved salg til brugere her i landet

fast at den afgiftspligtige værdi mindst skal svare til den værdi forhandleren selv har givet for køretøjet en anden ting som

at vi sikrer større gennemskuelighed og gennemsigtighed om prissætningen af biler ved at offentliggøre handelspriserne så samlet set mener jeg at vi tager et skridt i retning af

hvordan de så bliver forvaltet

er enig i udtalelserne fra den socialdemokratiske skatteordfører herre thomas jensen til newspaq den syvogtyvende februar om at

anliggende om man bruger det ene eller det andet udtryk det vigtige er at

vi med det her lovforslag går ind

demonstrationsbiler og leasingbiler

utilsigtet provenutab

det betyder at man får færre penge ind end man havde regnet med

regnet med så hvis det er et skattehul giver det nul kroner

eller vil den radikale ordfører indrømme at det her er en reel skattestigning på en milliard kroner

så på den måde mener jeg ikke at vi lige pludselig gør det dyrere at være bilist

betalingsring så jeg synes det det er lidt opportunistisk

beregningen af registreringsafgiften kommer til at foregå på baggrund af den reelle pris for en bil

fordi der har vist sig at være en række udfordringer lovforslaget er med til at sikre en gennemskuelighed i markedet så de værdier der bliver betalt

en retvisende spejling og billede af det der er i markedet andelen af nye person

varebiler der bliver registreret som demo og leasingbiler var nået op på næsten halvdelen af det samlede bilsalg det siger sig selv at det selvfølgelig er en udfordring dernæst går lovforslaget ud på at sikre at de biler der handles internt mellem forbundne parter

til priser der er retvisende i forhold til de priser der dannes ved lignende handler mellem uafhængige parter med lovforslaget bliver det ikke nødvendigvis dyrere at lease en bil selv om afgiften på en leasingbil nu skal baseres på den pris som leasingselskabet reelt har givet for bilen det bliver til syvende og sidst et spørgsmål om hvordan firmaet vælger

er mulighed for at man stadig væk kan basere det på den samme pris med hensyn til finansieringen

hermed bortfalder også en forøgelse af

beskatningen nu henter vi så i stedet et provenu på en milliard

nedsættelse af taksterne i den kollektive trafik og til investeringer i infrastruktur i hele danmark

mindstebeskatningspriser derfor synes jeg også at det egentlig er meget klart at der er behov for at

sig meget tydeligt at allerede tilbage i to tusind og ti fik man under den daværende venstreskatteminister kendskab til at der var nogle udfordringer med de leasingregler der var

har været vigende det er så flere forklaringer på

at mange har købt nogle mindre biler men det er også tydeligt at mindstebeskatningspriserne

anvendes i et helt utilsigtet stort omfang

det er også baggrunden for at der nu er behov for

det er rimeligt at der ikke er en forskel

om det er en leaset eller en købt bil det må være folks eget valg

ikke passe at vi skal begunstige folk lidt mere eller lidt mindre

en vigtig diskussion at få rejst men

det er vigtigt at få sikret

mindstebeskatningspriserne som har været anvendt i et helt utilstedeligt stort omfang

med de andre forligsparter at benytte

skat i december to tusind

en pressemeddelelse ud om at skat ville kontrollere bilforhandlere og leasingselskaber netop for at

udfordringer og så skal jeg høre om sfs ordfører mener at der er tale om et

er tale om en reel skattestigning

selvfølgelig styr på sine papirer man må også bare konstatere at den tidligere venstreskatteminister som sad i stolen i december to tusind

også blev gjort opmærksom på at der var rigtig mange mennesker som benyttede sig af de her mindstebeskatningspriser på biler det betyder reelt set at man slipper billigere i registreringsafgift end folk der har købt en tilsvarende bil

må bare konstatere at siden man fik kendskab til det her i to tusind og ti

valgt ikke at foretage sig noget det gør vi så fra den nye regerings side

bare konstatere at venstre i hvert kendskab til det allerede

budskab som også sfs ordfører har fremført

tidligere skatteministre har siddet på hænderne

sikker på at tingene foregik efter

relevant hvis der var et problem og man mente at der var

er bare påfaldende og ordføreren siger det selv i sit indlæg at betalingsringen

give en milliard kroner til at indfri nogle af de løfter som

formand gav i valgkampen eller er det en sjettedel af løftet der kan indfries med syv procent og ikke

løsning på noget man åbenbart fik kendskab til i venstre i to tusind og ti

havde mulighed for at ændre det men da sad man passivt på hænderne jeg synes ærlig talt

tilbage i to tusind og

mere lempelige mindstebeskatningsregler

bare være forundret over at man ikke valgte at skride ind der har vi nu gjort regeringen har ikke siddet halvt år vi førstebehandler

rent faktisk tager hånd om de udfordringer der er

vi blevet gjort opmærksom på et problem det vælger vi at agere på så må man spørge sig selv hvorfor venstre ikke

bestiger talerstolen

tilkendegive at enhedslisten enhedslisten

på afgifterne for leasing og demobiler og det har vi selvfølgelig glædet os over det er penge som

og det synes vi er rigtig godt vi

trafikplanlægningen i det her land har

taget udgangspunkt i bilismen og vi anser det her for at være en udvikling

en ny dagsorden hvor vi begynder at få rigtig mange penge

hvad det her forslag handler om herre henning hyllested sagde meget tydeligt at det handler om at overføre penge fra bilismen til den kollektive trafik og det er rigtigt danske bilister som i forvejen betaler verdens højeste skatter

i forvejen får meget store offentlige tilskud

i to tusind og ti

danske bilister betalte tre og fyrre milliard kroner

tre og fyrre milliard kroner til sammenligning kan det fortælles at det offentliges

og nyanlæg af vejnet kun var på ti milliard kroner det vil sige at de danske bilister

tusind og ti spyttede tre og tredive milliard kroner i statskassen

er det rimeligt jeg synes det er fuldstændig urimeligt det er som om man

man vil afholde og så har man ladet flasken dreje og flaskehalsen er kommet til at pege på dem der har brug for en bil

transportere sig rundt og de

kommet til at betale så vores udgangspunkt i liberal alliance

danske bilister brandskattes

danske bilister burde betale mindre i skat

vi foreslår derfor at registreringsafgiften afskaffes

måske på et tidspunkt men indtil videre kunne vi jo bare glæde os over at der var

klare i regeringen man ville plukke bilisterne og det er derfor vi siger nej til det her for vi ønsker ikke at

at regeringen havde fremsat et forslag ud fra nogle betragtninger om at man ville prøve

at den ekstra milliard eller hvor meget det nu bliver man opkræver var gået til at sænke registreringsafgiften eller en anden afgift som

så havde vi set med meget mere positive øjne på det her

men vi har noget imod at man bare opkræver ekstra skatter for at bruge dem

i den offentlige sektor

i form af forskellige skatter og afgifter derfor kiggede vi også

system sådan at man fik nyere bedre og miljørigtige biler ud på landevejene

tusind og syv lavede vi en fornuftig ændring som betød at vi fik fornyet

vognparken at vi fik gjort den mere miljørigtig det var tanker vi også arbejdede videre med

elleve på forskellige leder og kanter

kiggede selvfølgelig også på hele leasingsystemet

til fire og fyrre milliard kroner i skatter og afgifter det tal er alt rigeligt

valgt at belaste bilisterne med en milliard kroner ekstra i nye skatter og afgifter vi fik jo ellers en fortælling

daværende oppositionspartier som nu er regeringspartier

yderligere skatter og afgifter ud over dem man havde annonceret det blev så til fem milliard kroner i november december måned

det er en milliard kroner om måneden

kan blive et rigtig dyrt år for danskerne

glæder mig til at gøre regnestykket op når vi kommer

folkeparti kan under ingen omstændigheder være med til at belaste

været med til at kigge på en omlægning af hele registreringsafgiftsystemet meget gerne

bedre biler ud på vejene vi har europas ældste vognpark som kører rundt i de danske gader de sviner stadig væk for meget

form for registreringsafgift men at starte med at plukke

bilisterne for en milliard kroner

det er rigtigt at den nuværende regering har lagt fem milliard

ting og sager og nu en milliard kroner på bilerne og det bliver således til en milliard

men den konservative ordfører glemte de tre

som skal oven i regnestykket fra de nye energiafgifter men det er måske fordi

jo nu bliver ni milliard det er en betydelig forøgelse i

som regeringen selv har lagt frem og det synes jeg

havde vi syv måneder forinden præsenteret et udkast til en ny energiaftale

det gik vi til valg på

det står vi selvfølgelig ved og derfor kan vi ikke regne det med til nye skatter og afgifter for det er nogle afgifter og skatter

andre borgerlige partier kommer på banen og ligesom dansk folkeparti der også har vist handlekraft i den her konkrete sag

er korrekt at antallet af solgte biler de seneste år er steget

den anden del af årsagen det er det som spørgeren selvfølgelig gerne vil have jeg svarer

det som er det grundlæggende forkerte i det som regeringen har lavet her

man tager en milliard kroner fra bilejerne som i forvejen

steder i verden man belaster bilister så meget som vi gør i danmark så tager man

har i forvejen og det giver man så til et område blot for at dække sig af i forhold til nogle regeringspartier

så må man jo selv finde finansiering til det hvis man

mobilitet i det danske samfund det skaber ikke fleksibilitet den meget berømte

leverpostejsdansker kører altså

om eftermiddagen og får livet til at hænge sammen ved hjælp af en bil og dem straffer man altså

af mindsteprisbestemmelsen her jeg synes nu det

borgerlige parti der gerne vil være det ordentlige borgerlige parti lov og orden partiet

til medføre nogle ting som man egentlig ikke havde forventet nemlig at der opstod den her utilsigtede

ikke var tilsigtet og derfor er vi også friske på at gå ind og

registreringsafgiften selv om vi synes den er urimelig for hvor finder vi

summa summarum er bundlinjen på regeringens forslag

bilejerne en milliard kroner ekstra og det er emma jensen der kører fra brønshøj ind til byen hver dag for at arbejde som skolelærer det kan være

danskere som kun kan få deres liv til at

dem belaster man altså med en milliard kroner ekstra i nye skatter

lavet en reel omlægning så kunne man have brugt den ene milliard kroner til at gøre det nemmere at være familie i det her land ved at sørge for at registreringsafgiften blev en lille smule lavere end den er i dag og det ville være vores forslag det her

er altså at komme med nye skatter og afgifter og belaste helt almindelige danskere med en helt urimelig afgift blot fordi man ikke har kunnet leve op til de

nitten halvfems og til to tusind og elleve har forhøjet det såkaldte skalaknæk registreringsafgifterne fra nittentusinde

nedsættelse af registreringsafgiften

man får de penge i statskassen så vi kan finansiere det samfund vi nu engang har og vi vil gerne prioritere

det danske samfund men der må være en grænse for hvor meget bilisterne skal betale i skatter og afgifter derfor

den helt almindelige dansker som kommer til at betale det på trods af

bundlinjen at bilejerne kommer til at betale en milliard kroner ekstra i skatter

en nedsættelse af registreringsafgiften det må man vel anerkende og det er blandt andet

jeg lægger til grund det samme kan man jo sige med benzinafgiften den er i samme periode forhøjet med tre og halvfems øre

enhedslistens vælgere som kører rundt i bil

man betragter ikke bilen som et luksusgode men som en nødvendighed i forhold til at få sit familieliv til at fungere i forhold til at komme på arbejde

er sikker på at hvis man lavede en voxpop blandt enhedslistens medlemmer

til at køre vores børn i børnehave til at handle ind på vej hjem og til at komme på arbejde ved at sørge for

konstruktiv og god første behandling af regeringens forslag

også gerne takke for den

er en styrke at det her forslag

i folketinget

registreringsafgiften kommer til at ske på det grundlag der hele tiden har været meningen nemlig den pris som

at

jo vigtigt at det er familiens eget valg at finde ud

om det skal være en leaset bil eller om det skal være en købt bil det skal ikke være sådan at en afgiftsbegunstigelse

det bedre kan betale sig for familien at lease det skal være familiens eget valg men naturligvis på baggrund af en ligebehandling

at vi gør op med en uhensigtsmæssig og utilsigtet

almindelige købebiler det gør vi

ved at slå ned på tre ting for det første

vi ikke acceptere at biler på papiret sælges med med tab det burde jo give sig selv

går forslaget ud på at sikre at de biler der handles internt mellem forbundne parter sker til priser der er retvisende i forhold til de priser

og det vil altså skabe en gennemskuelighed i markedet der kan understøtte det grundlæggende mål nemlig at værdier

der bliver betalt registreringsafgift af er et retvisende spejl af markedet vi har i forbindelse med høringsfasen på det her punkt

gjort klart at jeg vil fremme enkelte ændringsforslag lovforslaget er jo

stærke aftale mellem regeringen enhedslisten og dansk

utilsigtet brug af mindstebeskatningspriserne og på den måde sikrer

leasede biler samtidig

valgt at bruge det provenu til bedre og billigere kollektiv trafik

også understrege at det her forslag og den stærke aftale mellem regeringen

og enhedslisten ikke ændrer på regeringens ambitioner om at gennemføre en provenuneutral omlægning

i den forbindelse selv om det er lidt uden for

partiers side har været udvist interesse

at deltage i en sådan provenuneutral omlægning af

skattehul eller ej

uhensigtsmæssigt og utilsigtet brug altså mener skatteministeren er tale om et skattehul

er tale om et skattehul giver det vel det man hele tiden havde regnet med at man skulle have i provenu og ikke ekstra penge til at indfri sfs formands løfter fra valgkampen eller i hvert fald en sjettedel af dem i hvert fald ret centralt at vide om skatteministeren betegner det her lovforslag som lukning af et skattehul eller om skatteministeren vil sige at det er en reel

at det fremover vil være sådan at når en familie skal ud at have en ny toyota så er der ikke nogen afgiftsbegunstigelse

til en leaset toyota det vil være sådan at uanset om man køber eller leaser sin nye toyota

være den samme det er et godt og fornuftigt forslag desværre har det ikke været sådan indtil nu der

været en uhensigtsmæssig utilsigtet brug af mindstebeskatningspriserne

til statskassen på en milliard kr som regeringen sammen med enhedslisten og

så i den definition som

man ikke har fået de penge ind man regnede med

at der har været huller i kassen eller at der er nogle der har siddet på hænderne men at det

og ærligt går ud på at danske bilister skal betale en milliard kroner mere i skat

indlæg der er kommet fra regeringspartiernes ordførere

en ekstraregning til de danske bilister på en milliard

problemer med at indfri et valgløfte fra valgkampen det bliver så som bekendt

en sjettedel af valgløftet man så indfrier men

gør op med en uhensigtsmæssig og utilsigtet brug af mindstebeskatningspriserne og det der fremstår meget uklart er

acceptere den åbenlyse urimelighed at leasingbiler begunstiges med en lavere registreringsafgift end almindelige biler hvordan kan man retfærdiggøre det det er da en skævvridende praksis som det kun er ansvarligt at rette op på det har regeringen sammen med enhedslisten og

og det merprovenu kan vi så anvende til bedre og billigere kollektiv trafik det er da en helt og aldeles

danske stats indtægter fra registreringsafgifter er faldet de senere år på grund

forventede man vel ikke det fald der forventede man vel

planer nu kommer pengene så ind alligevel med det her og så mener man pludselig at det giver mulighed for at man kan bruge flere penge der er da noget der ikke helt hænger sammen

rejser spørgsmål om er hvorvidt det her forslag skal ses

som et tiltag der faktisk leverer et holdbart merprovenu

set det som har været diskussionens kerne i løbet af debatten og

når regeringen sammen med enhedslisten og dansk

medfører det faktisk et merprovenu på en milliard

kan man så diskutere hvordan man skal anvende der har vi taget helt klart stilling til at det skal anvendes til bedre og billigere kollektiv trafik jeg kunne forstå på den konservative ordfører at den konservative ordfører havde ønsket at bruge

liberal alliances ordfører at liberal alliance helt ønskede

have mange politiske prioriteringer

set glade for i en krisetid at have sikret en ansvarlig og fornuftig finansiering

bedre og billigere kollektiv trafik

i den langsigtede fremskrivning af dansk økonomis holdbarhed

er det man gør jo bare at få de penge ind som man havde håbet på ville komme det er jo ikke nogle ekstra penge som kan bruges til

at der ville være et fald i registreringsafgiften således at når man nu hæver den med en

bruger som har pligten og som får bøden det skal vi lige spørge lidt ind til i udvalget for

en der skal have førsteprioritet og en der skal have anden prioritet til til bøden

at vide om det er den registrerede ejer der har den første pligt eller

ellers er jeg enig i princippet så indeholder det også tre andre elementer og de to er der heller ikke problemer i

for mit vedkommende det er at

skal betales et gebyr for

til trafikstyrelsen skal så reguleres årligt og da det navnlig

reguleret ned med et par kroner

de oplysninger man får ved et syn her skal det så præciseres meget meget kraftigt

der er tale om anonymiserede oplysninger det er ikke sådan at man kan gå ind og

netop den lastbil eller netop den varebil der har været inde at blive synet

det sidste sidste punkt

at man skal give trafikstyrelsen adgang til virksomheder altså erhvervsvirksomheder i indtil fire uger efter synet for at kontrollere om synet nu også er foregået

ordentligt først og fremmest vil jeg meget meget kraftigt pointere at hvis det på nogen måde kan være sådan at vi kan komme efter de brodne kar der decideret laver

alt hvad vi overhovedet kan for at ramme dem med med den store forhammer for det er noget noget griseri hvis man kører hjem fra et syn og har fået godkendt sit køretøj

ændrer køretøjet på den ene

anden måde det er også noget noget griseri hvis det er sådan at man har en aftale med synsfirmaet

gode venner får du hele min flåde til gengæld

får jeg dem igennem halvrustne og så videre det skal vi

spørgsmålet er om det her er den rette medicin når det kommer til stykket for

han vil til enhver tid sige at der er gået tre uger og alt det der er sket er sket i mellemtiden så syn ved vejkanten når de ruller ud

fra fra bilsynet er vi nødt til at holde fast i hvis vi skal ramme synshallen så det her nye tiltag må i hvert fald ikke

det vi vi vil i forhold til til firmaet

jeg kan ikke klart læse i det her lovforslag om man så kun må kontrolsyne denne ene bil eller om man har adgang til hele flåden således at man bruger den her ene bil som en slags løftestang brækjern til at lave en total razzia på vognmandens samtlige femten køretøjer det er ret afgørende for mig at vi får

opklaret i udvalgsarbejdet for ellers bliver det

komme inden for og så kan man te sig som man vil en

bliver på bekostning af synene ude på vejene

noget at vi laver razzia hos de danske vognmænd samtidig med at den polske chauffør og den italienske vognmand kører i bedste klondikestil rundt på danske landeveje og udkonkurrerer vores

erhverv som jo i gennemsnit er meget bedre end mange udenlandske erhverv og deres chauffører

det vil jeg arbejde meget kraftigt på under

hvert fald fuld tilslutning til de tre første pinde i det her firepindslovforslag den sidste går vi konstruktivt ind i for jeg er sikker på at ministeren har samme tilgang til det her lovforslag som venstre har nemlig at

skal vi gøre alt hvad vi kan for at ramme dem men vi må ikke ramme

gøre noget ved og vi vil derfor lade trafikstyrelsen få bedre muligheder for at kontrollere om om syn og omsyn fører de nødvendige forbedringer med sig trafikstyrelsen får mulighed for at tage på besøg hos for eksempel lastbilejere på deres firmaadresser parkeringsadresser

flere lastbiler ejet af den samme ejer

vi lægger op til at indsatsen skal være styret af risikovurderingen så der opnås en maksimal effekt alt sammen for at sikre trafiksikkerheden bedre på de danske landeveje jeg er selvfølgelig enig med venstres ordfører i at vi skal vide om det er muligt at kontrollere flere biler end lige netop de biler som er

gebyret til staten for syn og omsyn sættes ned til nitten kroner trafikstyrelsen har faktisk effektiviseret og det skal jo komme brugerne til gode

udvider vi rammerne for hvad trafikstyrelsen kan anvende gebyrindtægten til så pengene bruges målrettet i bestræbelserne på at kontrollere det kan være med større indsatser på firmaadresser eller ved flere og større vejkontroller

vi vil med dette lovforslag kunne få flere af disse vejkontroller og det tror jeg både trafikanterne og de lastbilejere som gør sig stor umage for at køre med sikre køretøjer vil være rigtig godt tilfredse med vi åbner også med lovforslaget for at anonymiserede data fra synshallerne kan sælges til interesserede det er især autobranchen som efterspørger adgang til disse data det kan for eksempel være hyppige fejl på bestemte bilmodeller

fastslår lovforslaget at det ikke kun er den registrerede ejer men også brugeren der har ansvar for at syn overholdes socialdemokraterne finder at der er mange fordele for trafiksikkerheden og for trafikanterne på de danske veje med dette lovforslag og vi anbefaler hermed

oplyse at de også tilslutter sig

i høj grad en revision af hele området for periodisk syn og anden kontrol med med lastbiler og andre erhvervskøretøjer i revisionen

ligger der visse skærpelser af den hidtidige praksis i forhold til for eksempel uanmeldt kontrol med bilerne på firmaadressen eller ved vejsiden i dansk folkeparti anser vi disse ændringer for afbalancerede det lader til at være rettesnoren at der skal være en mere pragmatisk indstilling i forhold til de vognmænd der faktisk godt kan finde ud af at overholde reglerne

mens man fokuserer indsatsen og ressourcerne på de sorte får i branchen med mere systematisk

partikelfiltre og mekaniske begrænsninger af hastigheden og vi synes faktisk det er godt hvis vi kan

få ram på nogle af dem på den baggrund

tilslutter dansk folkeparti sig forslaget og vil gå ind i et konstruktivt udvalgsarbejde også for at få belyst nogle af de ting som både venstres ordfører og socialdemokraternes ordfører har bemærket her fra talerstolen vi mener

lettelser for dem der overholder reglerne mens vi på den anden

set den stigning i omsynsprocenten som man har

men blot konstatere som sagt

at det er ganske foruroligende fordi vi jo altså her snakker om færdselssikkerheden og trygheden for os alle sammen når vi færdes i trafikken

på cykel eller om vi er gående

der henvises

og det er formentlig i en vis udstrækning da nok rigtigt

jo problematisk at man i en krisetid når man er udsat for hård konkurrence

den liberalisering der fandt sted af hele det her område i to tusind og fem og det synes vi faktisk også bekræftes i bemærkningerne til lovforslaget hvor vi

om synsvirksomheder presses af store kunder med store flåder af køretøjer samtidig konstaterer man jo

at der er en overkapacitet på synsmarkedet og at synsvirksomheder

generelt er små og med en forholdsvis spinkel økonomi det er i virkeligheden en meget meget grim cocktail fordi det netop giver grobund for at man kan ligge og presse synsvirksomheder til at opnå fordele

om bedre kontrol med synsvirksomhederne igennem de der kontrolsyn af erhvervskøretøjerne og det er både på firmaadressen

ved vejsiden jeg deler ønsket om at det det her

at man mindsker

for at man nu kan begynde at kontrollere på firmaadresserne men jeg læser heller ikke ud af lovforslaget eller bemærkningerne at det er det der er lagt op til men det må vi ligesom prøve

kan man jo godt få den mistanke at hele det store kontrolapparat man nu skal have til at kontrollere med trafikstyrelsen og

jo faktisk i virkeligheden undgået hvis man havde undladt at foretage den liberalisering man foretog i to tusind og fem hvor man jo nedlagde statens bilinspektion og og lod det hele overgå til private firmaer så det er selvfølgelig hvad skal man sige et mere principielt ønske fra enhedslistens side at det var

tidspunkt havnede det bliver så ikke lige med det her

den oprindelige mulighed der var indsat for at der sådan kunne gennemføres småreparationer på synsvirksomhederne er forsvundet ud af lovforslaget igen vi er imod enhver udvikling i retning af at give synsvirksomheder udvidede forretningsmuligheder det er en meget meget uheldig sammenrodning sammenblanding af privat foretagsomhed og myndighedskontrol og vi mener

så må man jo sige at så må de overflødige virksomheder vel lukke det tilsiger

markedslogikken som jo hyldes

og vi mener i hvert fald ikke at staten på nogen måde skal fungere som ambulancetjeneste eller give kunstigt åndedræt til en privat sektor

om at trafikstyrelsen skal kunne sælge data til kommerciel brug er vi lodret imod og det er vi af principielle grunde det har ikke kun noget at gøre med de datasikkerhedsmæssige grunde vi kan få mange forsikringer om

at oplysningerne anonymiseres

medvirke til at firmaer kan iværksætte reklamefremstød

staten opsamler jo mange steder enorme mængder af statistisk materiale og det er klart at når man har en slunken statskasse er det

sælge ud af alle de oplysninger man har der men det mener vi faktisk slet slet ikke er en statslig opgave og den del af lovforslaget er vi som sagt

at skabe et hjemmelsgrundlag for at trafikstyrelsens kontrol af synede køretøjer i langt højere grad kan ske på grundlag af en risikovurdering så trafikstyrelsen kan sætte ind med kontrolsyn der hvor der er størst effekt det er sådan set meget vanskeligt at være imod og og det har

at den slags ting er så meget i orden som det overhovedet er muligt nu ved vi jo godt at

den konkurrencekraft danmark har tabt

år har betydet at mange erhvervskøretøjer

det er klart at konkurrenceforholdet imellem danske vognmænd og udenlandske

er måske i størst risiko ved en række af de udenlandske områder

er værd at holde sig for øje at balancen mellem danske og udenlandske

var venstres ordfører der var inde på det og det er faktisk en række synspunkter som

en lille detalje som vi jo i liberal alliance hylder meget og som

at gebyret nedsættes fra to og tyve

en minister der virkelig tager et skridt i den rigtige retning så det kan næsten aftvinge støtte til enhver tid

ethvert skridt lille skridt beskedent

meget nøjeregnende med om den regering vi har her

nok ender med at støtte lovforslaget på de her strækninger

folkeparti er enig i at der skal være en stikprøvevis kontrol med synshallernes syn af køretøjer fordi trafiksikkerheden selvfølgelig er vigtig det er godt med kontrol så bilisterne er sikre på at deres køretøj er fuldt forsvarligt at køre i når det har været til syn

tillid til at de køretøjer man møder i trafikken er helt i orden

nødvendigt med flere kontroller af nysynede lastbiler og andre erhvervskøretøjer fordi der desværre har vist sig en stigning i antallet af lastbiler der ved stikprøverne viser sig ikke at være synet godt nok men vi er ikke enige i at det skal være muligt uden retskendelse at foretage uanmeldte kontroleftersyn af synede erhvervskøretøjer på virksomhedsarealer med videre det er som regeringen selv skriver en tilsidesættelse af grundlovens § to og halvfjerds og det vil vi kun være med til hvis det er nødvendigt og hvis ikke kontrollen kan ske på anden vis men kontrollen

ved at stoppe køretøjerne på landevejene eller når de kommer ud fra synshallerne og vi kan ikke acceptere regeringens begrundelse for denne tilsidesættelse af grundlovens regler i forslagets begrundelse skriver regeringen og jeg citerer der er behov for at kunne foretage kontrolsyn på firmaadressen da det markant øger mulighederne for at kontrollere flere køretøjer med samme ejer her kan det kontrolleres om enkelte synsvirksomheder presses af store kunder den tilgang til problemet og mistænkeliggørelse af større virksomheder er vi uenige i så selv om vi generelt er enige i at trafiksikkerhed er afgørende vigtigt og at der gerne må gennemføres mere kontrol af lastbiler så ender det samlet set som det ser ud nu med et nej

set ikke behov for at gå lovforslaget

regeringen under alle omstændigheder også med det her lovforslag har tænkt sig

bestemmelser

relevante spørgsmål som vi skal bruge tid på at give en ordentlig og præcis forklaring på

jeg noterede mig med tilfredshed at

med en begrundelse om at der var en nedsættelse på tre kroner

overveje for fremtiden at have med i samtlige lovforslag for så har jeg en sikker støtte dér så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

jeg giver ordet til venstres ordfører fru fatma

en hilsen fra min kollega fra det konservative

være på vegne af både venstre og de konservative først og fremmest vil jeg gerne takke ministeren for redegørelsen ved gennemlæsningen af den nye perspektiv og handlingsplan står det klart at ministeren vil undersøge evaluere og vurdere

et nyt syn på ligestilling man kunne derfor forvente at handlingsplanen handlingsplanen

men efter at have gennemlæst planen

det genbrug

at videreføre en række af vk regeringens initiativer initiativer som regeringspartierne ellers tidligere har kritiseret det kan man selvfølgelig undre sig lidt over men at regeringen også i denne sag har vendt på en tallerken skal ministeren dog kun have ros for jeg glæder mig i hvert fald over at ministeren overordnet set støtter op om en række af de initiativer vk regeringen satte i søen

og handlingsplan markerer et markant nybrud hvis man ser på regeringens ideologiske tilgang

tilsyneladende at politikken skal være baseret på tvang forbud og regulering og det gælder til og med på områder hvor der ingen som helst dokumentation er for at lovindgreb er gavnlige

og ikke mindst forslaget om indførelse af kvoter

kan blande os i derfor mener vi ganske enkelt ikke at det er vores opgave at blande os i de danske

de danske virksomheder hvilke kompetente mennesker de vil have til at sidde i deres bestyrelser der skal være grænser for politik og for venstre er grænsen nået

at ministeren der kommer fra et socialliberalt parti tilsyneladende er så idéforladt at ministerens automatreaktion er at gribe ned i en værktøjskasse med lovindgreb og regulering det synes jeg faktisk er lidt skuffende et af de vigtigste områder som perspektiv og handlingsplanen berører at spørgsmålet om flere kvinder i landets bestyrelser som jeg tidligere har sagt i diverse debatter og skrevet i adskillige indlæg anerkender venstre

i toppen af dansk erhvervsliv

det er ikke en ny udmelding fra os

den baggrund har vi lavet en række tiltag for at få fokus på flere kvinder i ledelse nemlig charter

oplysning og tilskyndelse via frivillighedens vej derfor synes vi også det er så glædeligt når en virksomhed som carlsberg beslutter sig for at sætte et mål om at flere kvinder skal præge virksomhedens bestyrelse

og viser vejen for andre danske virksomheder

virksomheden selv har valgt at lave en målsætning den er ikke lavet på baggrund af en lov som tvinger danske virksomheder til at vælge bestyrelsesmedlemmer på baggrund af køn men på baggrund af frivillighed og virksomhedens egne incitamenter til udvikling

kvoter for kvinder i bestyrelser

at gå med skyklapper når det kommer til danskernes manglende opbakning

er at virkningen af sådan et lovindgreb ikke kan dokumenteres flere af de undersøgelser som ministeren har anvendt i debatten om flere kvinder i bestyrelser viser at

hovedargumenter for kvindekvoter desuden viser undersøgelserne

fra norge at det er den samme gruppe kvinder der besidder et stort antal bestyrelsesposter nemlig de såkaldte

selv om vi endnu ikke kender det konkrete indhold af ministerens såkaldte danske model

kvoter uanset modellen vil indskrænke virksomhedernes valgfrihed

bestyrelsesmedlemmer og tvinge virksomhederne ud i et kapløb om det relativt lille antal kvinder som har valgt en karriere som guldskørt ministeren burde hellere beskæftige sig med hvordan vi sikrer en fødekæde af kvinder der kan træde ind i bestyrelserne frem for at lade sig drive rundt af sin regeringspartners evige trang

til kvoter i bestyrelser svaret skal afleveres i slutningen af maj jeg mener faktisk det er den otteogtyvende maj og vi er mange der ser frem til at læse hvad den samlede regering mere konkret mener om kvoter debatten har hidtil

tydet på at regeringspartierne langtfra er

vil svare på hvad han mener når vi når til spørgsmålene afslutningsvis

komme med en bøn til dagens og fremtidens debat på ligestillingsområdet

som samtidig er en appel til ministeren lad os nu droppe de lyserøde

kønsneutrale børnehaver i ligestillingsdebatten det er os som politikere der har ansvaret for at løfte ligestillingsdebatten op på et niveau hvor den hører hjemme

ved at vi bruger uanede mængder af tid

med denne lille forhåbning vil jeg sige at jeg ser frem til en god og konstruktiv

ordføreren redegøre for nogle af de elementer der står i handlingsplanen her hvor er det lige at fru fatma øktem

et par gange eller to og ikke faldet over det men

forstærke det ved de udtalelser som de andre ordførere

om at kvoterne er på vej så jeg synes ikke der er nogen steder hvor man kan sige at kvoter er afvist det er også derfor

og om de kommer fordi der kommer så mange forskellige signaler fra regeringen

at ordføreren sagde at det stod i

minimum ti gange spurgt ministeren om

udover tvetydige udtalelser fra regeringspartierne

i forhold til kvoter det har vi bemærket

problemet eller mener venstre overhovedet

skabe lige muligheder for kvinder og mænd eller mener venstre overhovedet

venstre synes at ligestillingsdebatten

også gerne at flere kvinder

også gerne at flere kvinder var i bestyrelser

og man valgt fuldstændig fra

sidste år

forvente lidt mere af det parti som har siddet

hensyn til nogle indvandrerkvinder

nogle indvandrerkvinder der virkelig ikke har de muligheder

går ind og tager de her høje uddannelser og at de bliver bedre og bedre uddannede

at vi ikke lige kan måle det på bestyrelsesmedlemstallet

at udvide fødekæden hvis det er sådan at vi skal se de her kvinder i topstillinger

men regeringens holdning

retningen med dialog med samarbejde med oplysning

område hvor man ikke bare fra den ene dag

kan lave en ændring der er rigtig mange årsager til det og hvis man går ind og kigger på undersøgelserne viser det sig jo

jeg synes ikke det er noget vi udelukkende politisk

mig at se at fagbevægelsen er sin opgave

kvoter nu er på vej

er meget kort inde på hvordan vi får flere kvinder ind i sådan

er vi nødt til også at have nogle flere mandlige lærere

jeg undrer mig så meget over at ministeren

også tage den med hensyn til mænd

her mandepanel godt kunne have været en start på

gode forslag til hvad det er vi gør inden for

ikke at det her mandepanel kunne have løst den her udfordring nu er det jo sådan at

om ordføreren tror at det kan have noget med

om at vi skal have store lønstigninger

politikerne ikke gør nok synes jeg faktisk de skulle tage deres del af det

også på ligestillingsområdet for selv om danmark sammenlignet med andre lande

efter ti år med en vk regering der mildest talt ikke har haft ligestilling som fokusområde den gamle borgerlige regering havde på flere områder velmenende intentioner og der er bestemt ikke noget galt i at have gode intentioner men det er nu engang bedre når der sættes handling bag ordene og hvis der er noget ligestilling har brug for så er det handling for ligestilling kommer ikke af sig selv til dem som tror at ligestilling bare er noget der kommer af sig selv vil jeg stille følgende spørgsmål hvor havde ligestillingen været i dag hvis ikke det var for visionære politikere der i nitten hundrede og otte sikrede at kvinder kunne deltage i lokale valg og i nitten femten sikrede kvinders valgret til folketinget og landstinget hvor havde ligestillingen været i dag hvis ikke det var for modige politikere som nina bang der i nitten fire og tyve som den første kvindelige minister i et vestligt land beviste at også kvinder kan blive dygtige ministre

ligestillingen været i dag hvis ikke folketinget i nitten tre og halvfjerds havde sikret kvinder retten til fri abort i dag tager vi retten for givet men det er bestemt ikke alle steder på jorden hvor kvinder har den ret

hvis ikke det var for de politikere som i nitten fire og firs sikrede nybagte fædre retten til at tage barselorlov

kommer kun hvis vi kæmper for den sådan har det altid været sådan er det nu og sådan vil det sandsynligvis altid være vi socialdemokrater finder det derfor glædeligt at vi med perspektiv og handlingsplanen atter sparker gang i udviklingen inden ligestilling her i danmark for mig handler ligestilling først og fremmest om

muligheder for mænd og kvinder og det er der ikke altid i dag for selv om danmark er kommet langt med ligestilling de sidste hundrede

der langtfra fuld ligestilling mellem kvinder og mænd i danmark regeringens handlingsplan indeholder en lang række vigtige initiativer der skal sikre reelt lige gode muligheder for begge køn både på arbejdsmarkedet og i hjemmet

det hele taget sikre at både mænd og kvinder får bedre betingelser for at kunne kombinere deres familieliv med et aktivt arbejdsliv

en øget reserveret barsel til mænd for når det gælder mænds barsel i dag sakker danmark bagud i realiteten ender kvinderne med at tage næsten hele barslen hvilket betyder at kvinder får en dårligere tilknytning til arbejdsmarkedet og de nybagte fædre får dårlige muligheder for at lære deres barn at kende det skal der laves om på

en øremærket barsel hvor en større del af

til manden vil sikre bedre forhold for både far og mor og børn regeringen vil desuden sikre

en barseludligning for selvstændige for danmark har nemlig brug for flere kreative og innovative iværksættere der kan skabe nye produkter job og omsætning derfor vil vi gøre det mere attraktivt at gå i gang med

starte sin egen virksomhed op blandt andet ved at selvstændige kan få lige så gode økonomiske vilkår som lønmodtagere

en kønsopdelt lønstatistik er også vigtigt det kan nemlig bidrage til en bevidst og aktiv indsats på den enkelte arbejdsplads

at reducere lønforskellen mellem mænd og kvinder

kan vente yderligere hundrede år på reel ligestilling i danmark tiden er moden til forandring nu og derfor skal vi have reserveret noget mere barsel til fædrene vi skal sikre barseludligning til selvstændige og vi skal sikre en kønsopdelt lønstatistik kort sagt skal vi arbejde hårdt for at skabe bedre rammer så både og unge drenge der drømmer

få deres drøm opfyldt ligestilling kommer nemlig

jeg tror ikke vi kommer uden om lovgivning på området kvoter er hverken populære eller kønne men de virker og det er det vigtigste

kan fremme en udvikling men der er mange andre veje at gå og jeg

set der er mange andre spændende steder at kigge på hvordan man med lovgivning kan sikre en en proces men jeg synes det er vigtigt at det ikke bare bliver ved sniksnakken som det har været de sidste ti år men at vi rent faktisk sætter handling bag ordene

den tidligere vk regering også prale af

måltal og at vi på en

får gjort dem forpligtende det

som jeg håber vi ender med

af en bestyrelse der skal bestå af kvinder og det er ved gud da en kvote uanset hvad procentsatsen så er

altså kvoter man går ind for og det kan

er vigtigt vi får øremærket barsel til mænd fordi det også fremmer ligestillingen fremmer ligestillingen for mænd må

og kvinde og er det så ikke åbenbart tilfældet med danske mænd at

er kvinderne der tager al barslen og det får de så lov til fordi mænd tør altså ikke sige noget

er at give mænd nogle bedre redskaber

andre ting der spiller ind end folks eget frie valg der er

moderen man skal forhandle med der er naboer der er kolleger der er en chef som som på en

vi går nu til herre simon emil ammitzbøll for en kort bemærkning

ordføreren undervurderer frie menneskers

få hjælp fra herre rasmus horn langhoff

mange andre gode ting for ligestillingen end bare de nedslagspunkter jeg lige remsede op i min tale det er jo for at sige at hvis man

ikke læne sig tilbage og vente på at det sker af sig selv så kræver det politisk mod og det kræver politisk

og det kræver politisk vilje alle de steder hvor vi har rykket os

og det samme vil gøre sig gældende hvis vi reelt set

og det er også det der der gør sig gældende hvis vi gerne vil have at kvinder skal have en bedre tilknytning til arbejdsmarkedet

meget hvilket køn de har og så det politiske synspunkt som ordføreren åbenbart repræsenterer der handler om at staten skal

netop skabt forudsætning for lige muligheder

det er jo at man har

ønske om at skabe lige muligheder

skal ske noget kræver det politisk vilje

hvis tvangskvoter

med tvangskvoter og det ene og det andet jeg vil bare

at diskutere det det er ikke det der bliver lagt op til i den her perspektiv og handlingsplanen

det viser jo hvor unuanceret socialdemokraterne er i den her debat

hvordan man kan tage nogle initiativer

drenge i danmark ikke mulighed for at udleve deres livsdrømme

mulighed for at udleve sine drømme i

skal svare jeg vil ikke rigtig acceptere præmisserne

for spørgsmålet

at piger og drenge og kvinder og mænd i danmark har lige gode

for at få et godt liv for at få

for at have et familieliv og kunne få deres arbejdsliv til at

jeg har talt om i dag er hvorfor jeg tror

kræver det politisk mod og politisk vilje jeg har slået ned på at jeg synes at vi skal skabe bedre forhold for mænd så de kan tage mere barsel al den snak om tvang og kvoter

af et samfund hvor der er skabt lige muligheder muligheder som jo netop ikke er skabt

i den forbindelse står ordføreren rent faktisk nu og taler om ønsket om at skabe lige muligheder men pilen peger stadig væk politisk set i den røde blok på den øremærkede barsel på kvoterne til bestyrelserne på kønskvotering i det hele taget er det at skabe lige muligheder altså når jeg

lige mulighed for at moren og faren kan dele barslen imellem sig faren kan sågar tage mere og moren kan tage mere det må den enkelte familie selv beslutte der er skabt lige mulighed for det er det det som ordføreren og den røde blok så vil gøre op med for det det må det jo alt andet lige være hvis det nu skal til at være øremærket

det ordføreren siger og det der tilsyneladende er rød

det der med at der er en del af barslen der er øremærket

det udspringer også af den lovgivning som venstre konservative vedtog i to tusind og to så vi har jo øremærket barsel i dag det jeg synes er interessant at kigge på og det regeringen lægger op til

kunne skabe en mere ligelig fordeling

der skal afholdes tre måneders barsel af farmand

fra den samlede pulje af barsel som jo er tilpasset barnet

får bedre muligheder og bedre betingelser for

en halv års barsel nu smutter jeg lige det er ikke alle steder hvor der er en arbejdspladskultur der tillader

det er dårligt for kvinders karrieremuligheder og det er dårligt for kvinders

står der at man i lærer og pædagoguddannelsen

blev alt klassificeret som sniksnak

kvoter er hverken populære eller kønne

at have mod og handling som ordføreren er inde på

helt an på hvordan man gør det det er jo en længere

særlig stor fortaler for men det er klart

som kan vise at kvoter rent faktisk virker så derfor

meget stilfærdigt har ordføreren videnskabeligt belæg for at sige at kvoter

ordføreren sådanne undersøgelsee

er det fru pia adelsteen som ordfører for dansk

med at nævne lidt om partnervold det jeg egentlig har tænkt mig er

sådan at der i to tusind og fem var otteogtyvetusind kvinder der blev udsat for vold og otte tusind mænd når vi så går frem til år to tusind og ni

tallet faldet for kvinder det er røget ned på seksogtyvetusind men for mænd er det steget

nu udgør mændene stadig væk sige en lille andel

de ting man iværksætter for ligesom

partnerskaber i ægteskaber i familier og så videre

lidt om initiativer i forhold til partnervold

godt ligesom jeg også gjorde sidste gang komme ind på en ting i forhold til partnervold for der er én ting der stadig væk irriterer mig og som jeg ikke mener

krisecentrene for det er jo sådan at kvindekrisecentrene

skal finansieres via satspuljerne

om der måske skal gøres en indsats her på en eller anden måde

ikke helt ved om de er købt eller solgt

når vi så går til menneskehandel

jo er kvinder til prostitution

er jo bestemt noget som jeg tror at de fleste af os

er modbydeligt med de her menneskehandler og i øvrigt uanset hvad man er handlet til om det så

om i redegørelsen

lave en evaluering af et tilbud om forberedt hjemsendelse og som jeg sagde før er evalueringer altid godt virker det eller virker det

står der også at regeringen mener at ofre for menneskehandel skal tilbydes bedre beskyttelse i danmark og der vil jeg

da jeg læste det blev jeg faktisk lidt vred for jeg synes det er at prale af noget der

at man har hævet strafferammen fra otte til ti år ud fra en eller anden eu instruks

hævelse af strafferammen skrevet en instruks om at

bruges så at sidde og prale af

ligestillingsredegørelse synes jeg simpelt hen er

vi ved alle sammen at

drengene klarer sig dårligere i uddannelsessystemet når man ser på andelen af kvindelige lærere

få drengene til at komme bedre igennem uddannelsessystemet

det vigtigt at man gør det på børnenes præmisser det gør man i børnehaven men det gør man også i skolen det vil sige tror jeg

voksne omkring sig der kan sætte sig ind i hvordan man modtager tingene og jeg tror altså på at piger og drenge modtager ting forskelligt og derfor tror jeg det er vigtigt at man ligesom får gjort op med

det animerer måske mere til pigers

uanset hvad man ønsker at blive

om nogle initiativer hvor man vil se på pædagoguddannelsen og det kan for så vidt være ganske glimrende men der står også at man vil igangsætte et projekt her i to tusind og tolv med fokus på holdningsbearbejdning blandt børn og unge

kønsroller respekt og ligeværd og da

holdningsbearbejdning

vi lærer vores børn at vi er lige meget værd det synes jeg

lidt som indoktrinering altså hvis man

er det helt præcis man gerne vil og hvad er det helt præcis man vil i forhold til holdningsbearbejdning

med det her punkt en ting jeg også studsede

danmarks pædagogiske universitetsskole har lavet

der står der sker en opdeling af pigerne og drengene i løbet af de tre år børnene tilbringer i børnehaven lige når de kommer fra vuggestuen leger de ubesværet med hinanden men løbende forstærkes kønsrollerne og venskaber og lege på tværs af køn bliver undtagelsen snarere end reglen

godt se som et problem

kan også se på det som en naturlig

jeg vælger det sidste men jeg

er i gang med at se på det her i forhold til det

laver kønsløse børnehaver for det er jeg bestemt ikke interesseret i jeg mener det er grotesk hvis vi når til et

her i danmark hvor vi ikke må sige han og hun men sådan må finde på et eller andet intetkønsord

med den holdningsbearbejdning og hvad det

er det helt klart holdningen

er den vi skal bevare vi er ikke interesseret i at lave øremærket barsel til mænd jeg ved godt at man taler om at øremærket barsel til kvinder

det er ligesom det der bliver lagt vægt på for de partier der er til stede

det man gør på eu plan i barseldirektivet der siger man

at alle kvinder i eu skal have x antal ugers barsel

hele proces i at vi får lov til at gå hjemme

mænd er meget interesseret

vi fik en lektion i af den socialdemokratiske ordfører

kæmpet for nogle rettigheder hvis mænd synes

meget meget vigtigt at de får en del af den resterende barsel efter at kvinden har haft den øremærkede barsel

er

man skal snakke om derhjemme det er en familie det er ikke et diktatur derhjemme

problem kvinder kontra mænd da kvinder tjener en del mindre end mænd

gøre at kvinderne får en højere løn når man ser på de erfaringer

har den været rimelig konstant der har det været sådan at kvinders timeløn

nogenlunde stabilt i ti år

op hvad ligestillingsministeren sagde sidste år som sagt mangler der noget omkring kærestevold omkring homoseksualitet men ikke mindst og det undrer mig lidt at man ikke har berørt minoritetskvinder

nej ikke nødvendigvis noget med hvem det er for men et spørgsmål om

det gør vi jo konstant altså uanset hvad det gør vi også som forældre selvfølgelig bearbejder vi alting

jeg har set eksempler på noget som jeg vil kalde direkte indoktrinering og det ønsker

er på den måde det jeg siger ikke det er indoktrinering men jeg siger bare det er vigtigt at finde ud af hvad det helt præcis

kvinder der har øremærket barsel i dag

når og hvis og hvordan og hvorledes

det er vel derfor man er politiker

sige at jeg synes spørgsmålet er lidt underligt det er rigtigt

i øvrigt er det en knaldgod hjælp til en kvinde nu ved jeg ikke om

ordføreren har børn men det har jeg da selv og jeg

tage teten og at det ikke bare er er den ene der står med med alt

jo netop derfor at vi diskuterer de her ting

at hvis og når og

hvis øremærket barsel kommer til mænd

skal passe på med at ændre sådan nogle regler hele tiden så jeg vil ikke bare stå og

det fjerner vi igen det vil jeg ikke

jeg synes at det er ude i familierne man skal tage den diskussion og som jeg sagde i min ordførertale

altså i hjemmet det starter altså derhjemme det

kvoter i bestyrelser men vi bestemmer i øvrigt alt derhjemme vi tager hele barslen vi bestemmer at væggene skal være lyserøde og vatrondellerne gule ude på badeværelset

orienterer om at hun skal på barsel

er en mand er der en forventning

frem til en barsel så der er meget der tyder på at der er et problem i forhold til det her nu siger ordføreren gentagne gange at det må familierne selv ordne

den tankegang burde familien selv ordne det i forhold til vold

grundlæggende problemer i forhold til magtstrukturen i forhold til

ordføreren at der er situationer

går ind og skaber ligestilling

en ligelønslov vi har en ligestillingslov

så mener jeg i øvrigt slet ikke at man kan sammenligne

sidde og snakke som familie far og mor om

barslen hvis man ønsker at fordele den det anerkender jeg simpelt hen ikke jeg mener at det er to helt forskellige situationer vold er uacceptabelt det er en forhandling altså ikke til gengæld vil

det et problem med øremærket barsel set i lyset af at det er familien der kommer til at hænge på det hvis der bliver lovgivet om det

ved vi udmærket godt at det ikke er alle steder at man har fuld løn under barsel hvis manden tjener mest kan det give et økonomisk problem hjemme i familien og

de tre måneders barsel og så skal man bare huske at så er de altså gået fra kvindens

i forhold til at der er et problem

i fællesskab i satspuljen og fordeler midler i forhold til

det vi har gjort har været godt nok og

håber det kan blive bedre hvad kunne

det her bare er løsningen der bliver vi nødt til at lære af hinanden og det også vigtigt at vi taler sammen med andre lande og hører

nævner det med vold i forhold til krisecentrene

synes jeg bare at det er bemærkelsesværdigt at man har kvindekrisecentre på finansloven men mandekrisecentre

uanset om det er en mand eller en kvinde der får

må det jo være sådan at man kan få hjælp og det er jo ikke nødvendigvis givet givet sådan som forholdene er nu

en ny regering som tager ligestillingspolitik

et politikområde hvor man fuldstændig som på andre politikområder skal sætte sig ind i tingene læse analyser undersøge fakta tale med forskellige

fremlægge sin politik og jeg ser med udelt begejstring frem til at vi endelig får fremlagt forslag om mere barsel til fædre fordi det er en afgørende forudsætning for mere ligestilling på arbejdsmarkedet at vi får en barselfond for selvstændige at vi får bedre kønsopdelt lønstatistik så vi kan forholde os til fakta

at ligestillingsvurderinger af lovforslag helt enkelt giver bedre kvalitet i politikudviklingen fordi man langt grundigere forstår og kender konsekvenserne af sin politik det er politik med åbne øjne alle borgere har

men som folketingspolitiker

til at danne sine meninger på et kvalificeret grundlag

politiske skel nok fordi det er et højpolitiseret område det er fuldt af følelser

hurtigt til at handle om en selv

kvinder bruger i gennemsnit tre tre

time om dagen på husholdningsarbejde mænd bruger to en halv

i ligestillingsdebatten og jeg er overbevist om

regering vil være med til at forandre det

kandidatkollega uffe elbæk i en kronik

den tidligere regerings ligestillingsministre fru lykke friis som er gået nu

til ligestillingsdebatten helt sikkert tiltrængt

ellers haft fornemmelsen af at den tidligere regering havde det sådan

i indvandrerfamilier og de stod så til gengæld for al

er i etnisk danske familier

særlig fokus på de drenge med en anden etnisk baggrund der falder igennem uddannelsessystemet

for at oplyse om hvilke pligter og rettigheder der følger med

har vi ikke behov for

at reel ligestilling mellem kvinder og mænd er et vigtigt mål for et demokratisk samfund ligestilling og mangfoldighed gør danmark

en række områder vi tror ikke på at ligestilling kommer af sig

os politisk fra den tidligere regering i en rent liberal samfundsforståelse

så vil de få dem på et tidspunkt det samme gælder for minoriteter

på et eller andet tidspunkt

ligestillingsudfordringerne som et politisk og

så ser man i stedet manglende ligestilling i danmark når det gælder bestyrelser og rekrutteringsmekanismer til ledelse iværksætteres forhold mænds muligheder i forhold til

får en bestyrelsesplads

eller mands ret til direktørstilling og

muligheder i mere ligestilling det giver plads til nytænkning brud med dårlige vaner og forældede arbejdsmetoder

europa kommissionen styrelsen for forskning og innovation

og det kunne vi som bekendt godt bruge

rundtomkring på gulvene i de meget fyldte mødesale fra mange mange forskellige lande på kloden mange der kæmper for helt basale ligestillingsrettigheder alle ser de mod

og bad os holde fast i arbejdet

ét skridt tilbage hos jer er ti skridt tilbage hos

mens hun ivrigt blev ved med at ryste min hånd op og ned

har mange ligheder synes jeg med klima og energipolitikken

fortjener at blive taget lige så alvorligt

tænk hvis man kunne lave et bredt politisk forlig der virkelig rykkede ligestillingen fremad i danmark sådan som energiaftalen vil gøre det for klima og energi i danmark det er svært at forestille sig lige nu

vi ser ændringer i pædagog og læreruddannelsen sådan

at vores kommende pædagoger og lærere

ordføreren gør idet hun også er uddannelsesordfører

eller om man på andre måder kan gøre det mere forpligtende

undervisningstimer til at lærere

derfor skal vi alle sammen som ligestillingsordførere gøre en særskilt indsats for at det bliver bredt ud til en bredere kreds

vi lægger vægt på den enkeltes muligheder og

træffe nogle valg og kæmpe for sit inden for

mænd og kvinder i husholdningsarbejdet det var bare et eksempel på nogle faktuelle ting

understregede netop også at det var derfor jeg nævnte mine personlige forhold fordi de er dybt

til at hæve os op og se på de strukturelle udfordringer

at kvinder

kvinder i dag uddanner sig fru pia adelsteen var inde på det

forhold til drengene det skal vi gøre noget ved er et strukturelt problem for vores samfund

ikke befinder sig i de vellønnede stillinger og at vi altså

de unge kvinder uddannelse end de unge mænd jeg tror sådan set at det bare er et tegn på at mange af de problemer man nu ønsker at løse med kvoter for bestyrelser og hvad ved jeg vej

vi lever i slutningen af mændenes æra hvis det fortsætter

men det må jo igen være på basis af folks egne valg

bruge som grundlag for ens viden når man laver politik

til mere velfærd mere vækst et bedre samfund det tror jeg på derfor synes

kvinderne overtager alle de

uddannelser alle de gode job og vi får en stor og voksende gruppe mænd der falder ud af uddannelsessystemet ud af arbejdsmarkedet og over i overførselssystemet og den slags

ligestillingsordføreren nævnte at vi er et foregangsland for mange andre lande

synes jeg ikke har har været nævnt særlig meget i dag jeg synes faktisk også vi skal huske

nogle gange kan ligestillingsdebatten godt blive meget dyster og meget negativ fordi det altid handler om nogle ofre

fns rangorden med hensyn til at ligestille i vores samfund det synes jeg også at vi skal huske hinanden på indimellem

vi ønsker

at spørge ordføreren hvilket samfund er det ordføreren ønsker sig er det et samfund hvor det er politikerne der skal beslutte hvem det er der skal sidde i bestyrelserne af virksomhederne er det et samfund hvor politikerne skal sidde med hen over aftensbordet og beslutte

familierne og

er det politikerne der skal beslutte om det skal være kriminelt at købe sex

skal være med til at bestemme hvordan familierne fordeler barselorloven det kommer vi heller ikke til vi vil gerne have øremærket

mænd fordi det er offentlige penge man kan bare lade være med at tage imod dem man er helt frit stillet til at lade være med at tage imod offentlige penge så er der ni måneders barselorlov man kan dele noget af den er øremærket til kvinder

kan man dele ligesom man vil det synes jeg er

ordføreren når man nu forkorter den

barselordning der er i dag en af de mest fleksible barselordninger i verden

er det så man gerne vil have at kvinderne kommer hurtigere

godt tænke mig at høre er der nogen dokumentation

det kønsopdelte arbejdsmarked ligeløn og barselorlov der dokumenterer netop det ordføreren siger det dokumenterer ikke at

i andre lande giver direkte adgang til højere løn så snart fædrene tager lidt længere barsel men det

er jeg rimelig overbevist om

tidspunkt hvor vil man gerne

og så prioriterer man typisk anderledes

kvinder måske vælger anderledes end mænd

skal gøre ligesom mændene har gjort i hundrede år vi skal sidde i bestyrelser og vi skal knokle en vis legemsdel ud af bukserne

ikke på at man kan tvinge folk til

vil gerne give et skub til de mænd der har brug for flere barselrettigheder de

være med at tage dem hvis de ikke har lyst til at få dem men analyser i andre lande viser jo at det

ordføreren for de radikale egentlig bare tage tre måneders

fædre og mødre i danmark og i resten af verden det er det jeg vil give man kan jo tage to

barsel hvis man vil man skal bare selv spare op til det

tre måneders barsel

her øremærkede barsel til mændene hvad sker der så med kvindens ret og mulighed for at tage barsel

gennemfører det er vejen frem det synes jeg at der er dokumentation på og analyser der viser

jeg går ind for at vi skal finde en model der

på det her område rykker mere end det har gjort de sidste

findes mange mange forskellige metoder hvis man ser ud over europa og hele verden

det er jo det ministeren og ministeriet er i gang med at indsamle

lave en model så man rykkede på det her område

for en kvinde var at hun var økonomisk uafhængig min mormor

var bevidst om at det allervigtigste for en kvinde var økonomisk

som er økonomisk uafhængige

tak til de meget udskældte rødstrømper som har været med til at skabe så mange muligheder

og give udtryk for hvad vi mener vi kan blive valgt vi kan stemme

og jeg tog til norge

fantastiske mennesker der i nitten halvfjerdserne kæmpede

måde selv om vi nogle gange har været politisk uenige

det ros og det må være ros nok fra en

til at være sammen med deres børn og vi kan se

gør det det men kultur betyder også rigtig rigtig meget

hvis man skal snakke om toppen og bunden af ligestillingsdebatten

ligesom jeg også mener at der skal gøres en særlig indsats for kvinder der bliver købt og solgt som en vare

har forbud mod købesex

bliver udsat for menneskehandel sender man også hjem

og mig til at tænke vi skal eddermame gøre tingene

vi skal gøre tingene meget bedre

de her kvinder mulighed for at komme ud

stereotype forestillinger om hvad en rigtig dreng kan

der skal faktisk reelt være valgmuligheder i forhold til aktiviteter og

kigger på hvem

man jo tydeligt se at der tegner sig et billede af at det er rigtig mange drenge og mænd der falder igennem så

på en gruppe som jeg synes vi tit glemmer når vi snakker om ligebehandling eller ligestilling det er generelt minoriteter i danmark

en lovgivning der fungerer rigtig rigtig godt men had mellem mennesker eksisterer i et samfund i alle samfundslag i

vi i fællesskab også er med til at sige fra når hadet mellem mennesker ekskluderer og ikke inkluderer så

at regeringen med loven skaber nogle bedre rammer

tilgang i forhold til minoriteter

med til at skabe en anden rummelighed ude i samfundet tak

det samme nysprog som resten af de røde partier altså

at den ret har mændene allerede i dag

borgerlig når økonomi og

en rigtig god idé at sige at man giver mændene den ret

man kan sige jeg har ret

demokratisk perspektiv at socialistisk folkeparti ønsker at bestemme hvordan

vi kan ændre på balancen

og der synes jeg vi

utilfreds med at mængden af

end det man selv ønsker jeg synes at folk

lov til at vælge selv

med at bestemme ja jeg synes ikke der er noget galt i at sige

det mener vi så politisk ikke

valgkampen eller hvad der nu kommer om et par år

og lyder til at være en klog kvinde

at de har ment så stærkt

meget meget vigtigt

som ligesom har været fundamentet for hvor langt vi er kommet

den her debat om om det virkelig kan være rigtigt at vi som politikere skal vide bedre hvad der er bedst for hvem så vender jeg tilbage til

kvoter jeg ved jo at ordføreren har været meget aktiv

og ligefrem love de her kvoter når man kom til regeringsmagten

vi skal kigge på hvordan man indfører kvoter i danmark

venstre har nogle visioner for hvilket samfund

gerne vil skabe og så holder man sig jo ikke tilbage for at bestemme

for forpligtende måltal

af kvinder alle sammen havde den holdning så manges mormor

og det sted hvor kvinderne skal til

mig at høre hvordan er man kommet frem til at ligestillingen skabes ved at det er på de her bestyrelsesposter kvinderne skal sidde

direktionsgangene man ønsker forpligtende tal

men i børsnoterede virksomheder

børsnoterede virksomheder er ligestillingsproblemerne løst i danmark så vil jeg mene at

mere mangfoldige bestyrelser for jo flere rollemodeller skaber

med at rekruttere mere mangfoldigt man så

også gerne gøre en masse ting for at kvinder

bliver solgt og købt som en vare på gaden har mulighed for at komme ud

at øremærket barsel bliver

skaber det et større billede som jeg synes er ret interessant

man nu taler om og som

vi kan kalde det kvoter eller forpligtende måltal

jeg ved udmærket godt som ordfører at hvis det

en runde med virksomhederne for at høre hvordan vi kan definere et måltal

ejerskab så de kan spille med

en mangfoldig repræsentation

vi åbner og starter starter

en bevægelse der går i den rigtige retning

man kan tage to store virksomheder som danfoss og lego

man at snakke om at der skal være en vis andel af kvinder

at der er nogle ejere bag de her virksomheder

sætte alle mine penge og min formue over styr på at satse på en virksomhed vil jeg da ved gud også have indflydelse på hvem der sidder i bestyrelsen

er at dansk folkeparti enormt gerne vil have det udvidet så det også skulle omhandle alle andre virksomheder

kan vi godt diskutere det men det er der man starter

statsejede i forhold til også at skabe de samme

politisk uenige

lige efter at virksomheden er blevet tvunget til at tage et bestemt antal kvinder ind

vil bestyrelserne og diverse virksomheder kunne se at

at det er nødvendigt at man går ind og støtter den udvikling der gør at alle skal have lige adgang til magtpositioner desværre jeg ville da ønske at

bestyrelsesstillinger men fordi jeg ikke var en mand

så de midaldrende mænd som i øvrigt også er hvide

er meget meget dygtige kvinder i nogle tilfælde

samtidig sige at jeg personligt

skulle tage to eller tre kvinder ind i bestyrelsen

at det faktisk kan være kvindenedgørende

som kvinde udmærket er klar over at at virksomheden

jeg vil også sige i forhold til at man nu har kastet sig over de børsnoterede virksomheder

egentlig også godt høre ordførerens holdning til

når man snakker med nogle af hendes medlemmer

den blev droppet fordi der simpelt hen ikke var opbakning i befolkningen

firs procent af danskerne er imod kvoter i danske virksomhedsbestyrelser hvordan forholder ordføreren sig til den analyse måske er det så ikke alene midaldrende mænd vi er jo nogle der kunne føle os mistænkt her

måde man kører kvotedebatten

befolkningen skal afgøre hvilken politik man skal

man ønsker sig derude i befolkningen men

bare endnu en gang citere ordføreren

som jo har sagt i politiken at der kommer en lov og vi skal have indført kvoter for kvinder i bestyrelser måske er der nogle der har læst det her og opfattet spørgsmålet

så mit spørgsmål skal være

en hensigtserklæring uden sanktioner eller

mange måder at indføre de her forpligtende måltal på man kunne gøre det som

interesseret i om man kan gå ind og skabe en incitamentsstruktur frem for at straffe altså hvis man kan give en gulerod frem for at straffe folk

enhedslistens ligestillingsordfører fru johanne schmidt nielsen

desværre ikke være til stede i dag men jeg har lovet

vi i enhedslisten er meget positive over for mange af de ting

som vi diskuterer i med at påpege at danmark har fået en ny regering og at det er lig med en ny ligestillingspolitik

meget enig i det er befriende at vi nu har et politisk flertal som

erkender at vi har problemer med ligestillingen i danmark og at de problemer ikke kun knytter sig til kvinder med indvandrerbaggrund

lovgivningsmæssigt har vi loven om ligebehandling og loven om ligeløn men når vi snakker om ligestilling i praksis

det er som sagt rart at vi nu har et politisk flertal som rent faktisk erkender

er en opgave som skal løftes kigger man på

som også nævnes her i redegørelsen på arbejdsmarkedet ønsker man at indføre øremærket barsel kønsopdelte lønstatistikker og barselfond for selvstændige

rigtig længe på og som vi i fællesskab altså sammen med de nuværende regeringspartier

i redegørelsen som det kunne være rart at få konkretiseret ministeren skriver at den øremærkede barsel skal være op til tre måneder hvad betyder det at den øremærkede barsel alligevel ikke er på tre måneder eller hvad derudover er det rigtig fint at det både står i regeringsgrundlaget og i redegørelsen

med at handle altså hvornår der sker noget jeg undrer mig også over sætningen om

udbygge den kønsopdelte lønstatistik hvad betyder det

at regeringen ikke går ind for at kønsopdelte lønstatistikker skal gælde alle virksomheder

både i regeringsgrundlaget og i redegørelsen nævnes derudover at man ønsker flere kvinder i bestyrelser

så jeg vil kun lige nævne det kort for jeg synes sådan set ikke at det er det vigtigste spørgsmål i kampen

tale om løn løngab og lige muligheder og ikke så meget

det er vigtigt at der er en nogenlunde lige fordeling af mænd og kvinder i toppen af samfundet

jeg vil i den forbindelse opfordre regeringen til at fokusere noget mere på de offentlige bestyrelser og de offentlige hverv

det vil være et rigtig godt sted at starte et område som jeg lige vil bruge lidt mere tid på er et som vi ikke rigtig har været inde på kønsmainstreaming her er der også klare forbedringer i forhold til under den tidligere regering

mest af alt virkede som om man i bedste fald ikke rigtig havde forstået hvad det går ud på og i værste fald betragtede det som spild af tid det er positivt at regeringen ønsker at tænke køn og ligestilling ind i alle initiativer og politiske tiltag

skal foregå i praksis hverken her i redegørelsen eller i de svar som enhedslisten har

af ministeren giver man klart udtryk for at ligestillingsvurderinger skal være et fast punkt i lovforslag som det jo er tilfældet med både

og samfundsøkonomiske vurderinger

er det regeringens intention at ligestillingsvurderinger skal være et fast punkt i lovforslagene

den øvrige del af redegørelsen har jeg ikke så mange

man vil kigge på hvordan køn tænkes ind i pædagog og læreruddannelsen

i lærer og pædagoguddannelsen og vi ønsker som sagt i enhedslisten at man får timefastsat et fag til

til menneskehandel savner vi en præcisering af hvordan ofrene skal tilbydes bedre beskyttelse i danmark og hvad de exitmuligheder der nævnes i redegørelsen konkret går ud på det samme gælder den indsats mod partnervold

nævnes igen hvor konkret er den indsats regeringen har i tankerne

på den diskrimination der foregår af homo trans og biseksuelle i en diskussion om hvordan vi forbedrer ligestillingen herhjemme

at man slet ikke har taget det område med

helt afslutningsvis vil jeg bare

om ligeløn det synes jeg er en alvorlig mangel

lønforskellene mellem traditionelle mandefag og traditionelle kvindefag det synes jeg i hvert fald ville klæde en socialdemokratisk ledet regering vi synes det er meget skuffende for

en ellers tam rapport fra lønkommissionen tilbage i to tusind og ti

godt nok at ligelønsproblematikken ikke er så stor inden for samme branche men at lønforskellene er meget tydelige hvis man sammenligner fag

udløse den samme løn og så kunne man jo

reserveret til at hæve lønningerne i kvinde

hjælpe regeringen på vej til at

ad frivillighedens vej

det gælder også når regeringen sætter gang i en skattereform

sætter gang i en kontanthjælpsreform og så videre så så

at vi meget gerne vil hjælpe regeringen

skabe mere ligestilling en af de metoder

samfundets top men som sagt synes jeg ikke det er den mest interessante

er at sørge for at vi får en definition af lige løn for lige arbejde altså lige løn for arbejde af samme værdi

lønningerne i de traditionelle kvindefag altså

at håndhæve de ting over for

det altså vi vil meget gerne have de her kvindekvoter i

heller ikke stå her og redegøre for præcis hvordan det skal håndhæves men jeg vil da foreslå spørgeren at rette en henvendelse til enhedslistens ligestillingsordfører fru

godt forstå taler man om

eller anden formel så man kan vurdere om arbejde

samme værdi og eftersom enhedslisten gerne vil

vil jeg da gerne høre har enhedslisten en

om hvordan man værdisætter arbejde altså hvordan man ligesom forholder sig til at at

sikrer lige løn for lige arbejde

hvis vi kigger på de uddannelsesmæssige perspektiver i det her

hvor man har taget en mellemlang videregående uddannelse typisk på et erhvervsakademi

er sådan cirka lige så lang som

kunne et forslag til et redskab være at kigge på uddannelseslængden

jeg synes sådan set at vores velfærdsarbejdere bidrager med rigtig

hvilken uddannelse har ikke nogen værdi

det at jeg har en læge og jeg har en skraldemand men lige for tiden går

egentlig han skulle tjene mere end lægen nu har de så forskellig uddannelseslængde så hvis det også er et parameter

jeg bare tilføje at det jo ikke burde være nogen hemmelighed for nogen at vi i enhedslisten gerne så at løngabet mellem mænd og kvinder

løngabet mellem dem som har rigtig mange penge og dem som ikke har

var mindre det burde ikke være nogen hemmelighed at

er godt udenfor og alligevel

har horderne ikke fundet frem til slotspladsen for at demonstrere for kvoter for barsel til mænd for legetøj i bestemte politikervalgte farver og hvad ved jeg det går sådan set meget godt hvis man spørger den danske befolkning og det gør det vel også på nogle punkter

redegørelsen jeg synes faktisk det mest spændende i redegørelsen er det man vil gøre i forhold til vold og partnervold

stor respekt for det arbejde der bliver gjort og de initiativer der bliver taget

håber vi kan have et fremadrettet fortsat godt samarbejde

så er der også noget

er noget vi skal bekæmpe og noget

faktisk alle partier på nær enhedslisten jo har lavet den her

fælles strategi omkring

når det så er sagt så bekymrer det selvfølgelig at

redegørelsen at man fortæller

og at man antyder kvindekvoter i forhold til erhvervslivet det er de mest bekymrende ting

vigtigt at vi finder frem til hvad det er debatten egentlig handler om fra vores perspektiv handler debatten i virkeligheden om en konflikt mellem lige muligheder kontra resultatlighed man tåler ikke at befolkningen træffer de valg som de hver især synes er fornuftige i stedet for at opfylde et statsligt ønske om at der skal komme en fifty fifty balance

de betragtet som børn og behandlet derefter der bliver lavet strikse regler

så for hvem der skal tage barslen og hvem

når det kommer til virksomhedernes bestyrelser er vores udgangspunkt i liberal alliance at det selvfølgelig er virksomhedernes ejere der vælger medlemmerne af virksomhedernes bestyrelser ligesom det er folket der vælger folketingets medlemmer

jeg synes også der er et vist hykleri især fra socialdemokraternes side

burde starte med at se lidt på vennerne i fagbevægelsen hvordan går det egentlig der man kan tage dansk sygeplejeråds hovedbestyrelse tolv kvinder og tre mænd

virkelig mener det ude hos de røde så gør dog noget ved

finde et endnu mere morsomt eksempel nemlig dansk metals hovedbestyrelse tre og fyrre mænd og ingen kvinder

socialdemokratiske og folkesocialistiske kampagner for at erhvervslivet skal plages med kvoter

engang interesseret i at få en nogenlunde ligelig kønsbalance i deres egne hovedbestyrelser hykleriet er enormt og åbenlyst og afsløret i forhold til barselorlov

synes jeg også at vi har hørt nogle ret voldsomme ting her i dag

vi har blandt andet hørt fra sfs ordfører fru özlem sara cekic

at være sammen med deres børn jamen altså hvordan er reglerne i dag stort set hele barslen kan man fordele som man har lyst man har altså ret til at være sammen med sit barn i barselperioden i ualmindelig mange måneder

nu vil man så sørge for at kvinder har ret til mindre tid med deres børn end de har haft hidtil og det prøver man så at sælge som om mænd får en særlig

jo familiens ret til selv at disponere som bliver indskrænket i stedet for

igen er man utilfreds med danskernes frie valg man tror ikke på at frie mennesker kan træffe frie valg der er bedst for dem selv man tror man ved bedre og det vil man bestemme det kan man mene politisk

er det jo dybest set et udtryk for at der mangler reelle problemer

finde på problematikker som man kan få sin tid

så man kan få et meningsfyldt arbejde herinde på christiansborg det resulterer så desværre i at der er rigtig mange mennesker ude på den anden side af christiansborgs tykke mure der får en mindre meningsfuld tilværelse i privat og arbejdsliv redegørelsen kommer så også ind på det med mænds forhold nu er det nemlig et problem at kvinder uddanner sig mere end mænd

kvinder er mindre syge eller har

problemer end mænd på visse områder

ikke er den totale fifty fifty balance er der altid et problem for det ene køn og dermed kan vi allerede nu garantere at der vil være problemer nok til resten af evigheden

jo betryggende for os politikere at der er noget at give sig til men ikke særlig betryggende for befolkningen jeg synes også at ministeren har ladet sig rive lidt med af ministertitlen

kan sige det på den måde og derfor beskæftiger man sig med reklamer for energidrikke med rengøringslegetøj men farven på legoklodser og hvad ved jeg alt sammen pseudoproblemer som ikke har nogen relevans i den virkelige verden i stedet for at man sikrer lige muligheder til frie mennesker

at man dispenserer fra ligebehandlingsloven for offentlige institutioner på universiteterne for at sikre at kvinder kan blive skubbet foran mænd for mænds lige muligheder med kvinder er ikke så interessante når det kommer til stykket

så meget det er på et tidspunkt blevet sagt at der først er fuld ligestilling

middelmådige kvinder kan komme lige så højt til tops som mænd jeg skal undlade at komme ind på om vi efterhånden er kommet så langt men jeg synes vi skal passe på med

der handler om at alle skal have det lige dårligt at alle skal have det samme liv

på en og samme gang

at træffe et valg

for erhvervslivet synes jeg faktisk at man i den næste ligestillingsredegørelse om et år når vi står her igen skal slette al snak om lige muligheder og ligeværd for det er ikke

man ønsker man ønsker at bestemme hvilket liv folk skal leve og det tror vi

skaber et godt samfund vi tror

at mennesker helst selv vil bestemme i deres eget liv at mennesker bliver mest lykkelige hvis de har friheden til at kunne definere deres eget liv vi tror

for den enkelte for erhvervslivet for kulturlivet at kreativiteten kan blomstre og forskelligheden kan komme frem i stedet for at vi skal lave statsdirigeret ensliggørelse og ensretning af danske borgere så med disse ord

og dårlige elementer og så håber vi at ministeren vil besinde sig i forhold til nogle af de ting der står i regeringsprogrammet det har man gjort med betalingsringen det kan man også nå at gøre

og hvorfor liberal alliance

at herre simon emil ammitzbøll

den lovgivning som blev vedtaget i to tusind og to under vk regeringen altså før der var noget der hed liberal alliance

områderne ud men som vi siger hvis man kan få ethundrede og seksoghalvfjerdstusindfemhundrede og femogfirs stemmer uden en udenrigspolitik

ikke for nuværende har forslag om at ændre på den samlede barselmængde men jeg tror godt at jeg kan love fru sofie carsten nielsen at

ministerens forslag om homoseksuelles muligheder for ægteskab

barsel og hvad vi kan gøre og som jeg også nævnte i min tale

som vi synes er interessante at beskæftige os med men vores udgangspunkt er lige muligheder og ligeværd og ikke resultattvang

det er værd at sige at når det kommer til

er der en øremærket barsel til kvinden begrundet i heling efter fødslen det er trods alt stadig væk

så længe det varer skulle jeg måske sige man ved jo aldrig hvad

del til manden på to uger som i mine øjne er ganske glimrende må jeg så ikke gentage den socialdemokratiske ordførers spørgsmål

vi tror faktisk på at langt de fleste mennesker vil komme til samme konklusion som fru pia adelsteen og derfor vil familierne jo selvfølgelig finde ud af at det er sådan at når barnet er født og skal have bryst fra mor og tryghed fra mor

vil man naturligt oftest nok ende med at starte lige præcis der

faktisk godt folk selv kan finde ud af træffe

fru pia adelsteen eller fru sofie carsten nielsen eller herre rasmus horn langhoff eller jeg ikke skal træffe beslutningen for dem der kan jo være undtagelser og hvorfor skulle undtagelser dog ikke også få mulighed for at indrette sig som de

men jeg tror egentlig i bund og grund at familierne godt selv

liberal alliance virkelig slået sig meget stort op i forhold

ville ikke være helt oplagt ifølge

at gøre med de her barselregler og så kunne familierne jo selv vælge præcis

de to ugers øremærkning til mænd og tre måneder til kvinder

og går til valg næste gang på at prøve at fordoble vores mandattal fra ni til atten og det håber vi jo selvfølgelig kan lade sig realisere når det er sagt

overveje hvor flabet man vil være men jeg må alligevel sige at jeg håber at indlæringskurven er hurtigere i folkeskolen end i folketinget i forhold til de her spørgsmål jeg har jo svaret

hele tre spørgere tidligere og svarer også gerne den fjerde det samme at vi synes at det skal være op til familierne

hvis der skulle melde sig en femte eller sjette spørger

over for herre rasmus horn langhoff en enkelt gang over for sofie carsten nielsen

fru pia adelsteen og lige før

fru özlem sara cekic vi synes

der er ingen tvivl om vort synspunkt

hvad vil folk sige til det spørger fru özlem sara cekic nu er vi jo ikke et parti der prøver at ændre vores politik for at komme i regering vi prøver at få stemmer til at presse en kommende borgerlig regering til at føre en liberal politik

jeg påstod var flabet det var mig der var flabet fordi jeg antydede at spørgerens indlæringsevne ikke var særlig

ligestilling og kirke

tak for ordet jeg kan jo starte med at sige at det har været en

fru pia adelsteen som var inde på at det har været en meget rolig debat

jo ikke første gang vi har haft mulighed for at debattere kvinder

om her det har været på dagsordenen en del gange

finde den rigtige vej dertil og det arbejde glæder

helt konkret resultat jeg er glad for at høre at vi også alle sammen er enige om at der stadig er er udfordringer

udfordringer der nu måtte være

end målene som vi ikke kan blive enige om det betyder ikke at jeg ikke har noteret mig de

gode forslag som jeg vil arbejde videre med

har inviteret ordførerne på kaffe så

få de gode forslag skrevet ned og så de kan blive helt

sikker på at den er på vej jeg har i perspektiv og handlingsplanen ridset nogle af de vigtigste ligestillingsudfordringer op

selvfølgelig de overordnede overskrifter som vi vil

det som foregår ude på de forskellige centre og så fremdeles men det her handler også om at sende et utvetydigt signal og blive ved med at holdningsbearbejde omkring

initiativerne i perspektiv og handlingsplanen for to tusind og tolv

eksempel ligestilling blandt etniske minoriteter og jeg håber

siden vi sidst havde en redegørelsesdebat om ligestilling er der kommet en ny regering og fokus har ændret sig på en række områder

den tidligere regering havde fokus på ligestilling som en vinderstrategi

kan kun være fuldstændig enig i at det

om at arbejde med de begrænsninger som

fastlåste kønsroller påtvinger nogle mennesker nogle borgere i det her land og det er enormt vigtigt for mig at alle har mulighed for at være med til

at forme det samfund

vi vil arbejde for et samfund hvor

skævt til den mand der tager halvdelen af

et samfund hvor en dreng kan vælge at uddanne sig til enten sygeplejerske eller pædagog uden nødvendigvis at skulle mødes med fordomme

et samfund hvor både kvinder og mænd bidrager til de store beslutninger i magtpositioner

at forme det samfund som de er en del af regeringen har

ligestillingspolitik fra første dag vores tilgang

er at ligestilling ikke bare er en værdi og en selvfølgelig del af et demokratisk samfund

et vigtigt aktiv for at sikre fremtidens velfærd og ligestilling skaber vækst det er

på et internationalt plan for ligestilling mellem kønnene er også en af nøglerne til at skabe fremgang i verdens

ulande er kvinders rettigheder stærkt begrænsede jeg har lige deltaget

det var i starten af marts i fns kvindekommissions samling i new york og i år var det seks og halvtreds gang at fns medlemslande mødtes for at fremme ligestillingen globalt

at der er meget at tage fat på

fra de mål der handler om at sikre kvinders rettigheder

opfatter vi rettigheder som adgang til seksualundervisning prævention adgang til uddannet

andre reproduktive sundhedsydelser inklusiv

abort som en helt klar selvfølgelighed i vores hverdag men de emner

er genstand for omfattende diskussioner i internationale fora

det selvfølgelig vigtigt at vi som et europæisk foregangsland

stort indtryk på mig og det var når de sagde ikke

var det helt klart noget som de kunne fortælle deres politikere

som satser på ligestilling og som satser på at kvinder

og at man selvfølgelig ikke skal udvande de rettigheder som jeg nævnte

resten af eu landene bevare og styrke de allerede indgåede internationale aftaler og forpligtelser forpligtelser vedrørende ligestilling mellem kønnene

ligestilling er som jeg også har sagt en forudsætning for vækst

netop ved at holde fanen højt netop ved

rollemodel en anden forudsætning

fortsætte diskussionen om ligestilling både her og i internationale fora

kvindernes internationale kampdag den ottende marts til at sætte fokus på unge og ligestilling

senere var jeg ude på en teknisk skole og talte

ottende marts også lavet en ny måling

her svarede knap halvfjerds procent af de unge at vi allerede

i høj grad har ligestilling i danmark derudover svarede

at vi i nogen grad har ligestilling i danmark og det

det også meget meget tankevækkende at

så mange unge mennesker på den ene side dømmer ligestillingskampen

måske vokset op med en forestilling om at der ikke er mere at kæmpe for

vundet en masse kampe men jeg mener helt klart

er meget at kæmpe for

i danmark og det er selvfølgelig dejligt at se at unge mennesker

tillid til at de ikke bliver begrænset af deres køn men samtidig og det er der hvor det bliver lidt interessant svarede svarede over halvdelen

bedre egnede til at være politibetjente end kvinder og at kvinder er bedre til at være sygeplejersker end mænd undersøgelsen af de unges holdninger

at der er behov for at sætte en debat i gang blandt de unge

er vigtigt at bære de sejre videre som vi har hørt fra mange af ordførerne

får vi ikke ændret ulighederne og de får ikke selv rykket ved nogle af de stereotyper om hvad piger og drenge

skal vi selvfølgelig også have dem inkluderet i

udfordring der allerede er fra barnsben jeg ved at enhedslisten har været meget optaget af det og det er

det er et arbejde som vi selvfølgelig vil fortsætte

gang i en dialog med uddannelsesministeren

der kommer noget konkret det ved jeg

men dialogen er sat i gang med hensyn til

om normer det handler om holdninger

også mange der har været inde på men vi kan sætte fokus på dem og vi kan være med til at højne bevidstheden om at den enkelte drengpige skal have mulighed for at vælge uddannelse og job uden at være begrænset af traditionelle forventninger

er selvfølgelig de usynlige barrierer som nogle unge mennesker desværre

barrierer som man skal gøre ens børn opmærksomme på

selvfølgelig bør være opmærksom på det prøver jeg selvfølgelig også selv

skolen med med hensyn til

man ikke bare altid

har gjort jeg kan komme med et eksempel senere

nævner eksemplet med samarbejdet med uddannelsesministeren

skal vise virksomheder familier og den enkelte person at ligestilling betaler sig og at ligestilling handler om os alle

vigtigt at vi som regering tager ansvar for at skubbe på

været inde på jeg har derfor i perspektiv og handlingsplanen sat særligt fokus på kønsmainstreaming

alle offentlige myndigheder arbejder med et køns og ligestillingsperspektiv det gælder både når vi som regering

fremsætter lovforslag og naturligvis også når vi

kommissioner men det er også helt klart en kultur der skal ændres og det er noget vi skal blive meget meget bedre til for der er igen nogle usynlige barrierer der gør at vi handler som vi plejer at gøre

kommunale tilbud og de borgerrettede ydelser vi er derfor i gang med at udvikle nye værktøjer

vigtigt at hele centraladministrationen kan se fordelene i at arbejde med ligestilling på eget ressortområde

på mange områder desværre er gået i stå

charter for flere kvinder i ledelse og det er nemlig rigtig godt men vi kan også bare se at det er gået i stå derfor synes jeg også det vigtigt at gå ind og kigge på hvordan

knapper at så vi kan få sat gang i

det handler også om kvinder i andre lag i ledelse og så fremdeles

der er charteret og operation kædereaktion rigtig rigtig gode tiltag som vi selvfølgelig vil arbejde

så nævnte fru fatma øktem også

fatma øktem godt at vi havde to mandepaneler vm panelet og så det som

rent faktisk beslutningen om at nedlægge det i fællesskab

tvang og regulering og så fremdeles som en del har været inde på

set sig meget meget gal på kvoter men det at regulere og lave lovgivning og

hører på de fleste herinde have flere kvinder i bestyrelser

jeg har sagt gennem et par måneder nu

fra de andre europæiske lande det har vi gjort nu og vi er nået rigtig

flikke en dansk model sammen

at det senest sker til efteråret og det kommer

sige tusind tak for en eksemplarisk gennemgang for det er jo helt perfekt at man kan gå igennem tingene på den måde og det er fuldstændig rigtigt at med hensyn til partnervold

fanen højt der er

at den indsats som har været i gang igennem rigtig rigtig lang tid virker

den kampagne som den tidligere regering satte i værk omkring at give volden det røde kort den har vi tænkt os

på superliganiveau håber jeg

der kommer også en åben rådgivning

den rigtige vej der hvor man selvfølgelig kan

sådan at selv når det handler om

det desværre mænd der udsætter andre mænd

trække på der så nævnte ordføreren også

på det område og holder godt og grundigt øje med hvordan udviklingen er men jeg er fuldstændig enig i

jeg glemte lige at sige en ting og det er

når det handler om

men det betyder ikke at de ikke også kan

en masse ovre hos social og integrationsministeren

hvad man kan gøre bedre og der ved jeg også at der er en undersøgelse som bliver offentliggjort senere efter sommerferien

i alle landets kommuner hvor fagfolk bliver opkvalificeret til at kunne genkende tegn på vold social kontrol og æresrelaterede konflikter blandt etniske minoriteter

specielt det med den sociale kontrol i nogle bestemte grupper ud over det

har vi selvfølgelig dialogkorps

og så videre og så videre så vi har den del med den ligger bare

er det fordi ministerens sidste del af talen

fik mig til at tænke på at det var noget af en ændring man har lavet fra sidste år det er lige præcis elleve måneder og otte og tyve dage siden at ministeren stod på talerstolen som ordfører dengang og sagde det undrer mig at man ikke ønsker at gøre noget inden for det her område

ligestilling med deres brødre og regeringen bør og skal

så gået fuldstændig fra at se det som et særligt ligestillingsproblem et område der kræver

lidt hos integrationsministeren jeg synes det er lidt ærgerligt for

den overbevisning at hvis vi kunne løse nogle af de ligestillingsproblemer der er i de etniske minoritetsgrupper så ville vi også løse en meget stor del af integrationsproblemerne hvordan kan det være at ministeren har valgt bare at gemme det ind under andre områder og mener ministeren virkelig ikke at der skal et særligt fokus på det område der findes så mange som ikke nyder halvdelen af de goder vi gør med hensyn til

hvert fald det der har ligget i tonen omkring det med at være for røde

det er en ganske klar liberal holdning og liberal tankegang at se på folk og sige prøv

vi ser ikke på etnicitet vi ser ikke på om de er gule eller blå hvilken seksualitet de har men vi ser på at de rent faktisk er

det her tilfælde omkring vold vi ser på at det her er mænd

er kvinder jo de kan også godt være minoriteter og så behandler vi dem også som det de er

særlige udfordringer som jeg også nævnte og de ligger godt forankret

u vending ministeren har lavet lavet men det er jo så min påstand

og et nyt syn på ligestilling

mig at høre om det nye syn på ligestillingsområdet også indbefatter at der kan

indføre kvoter i bestyrelser eller hvad menes der med

vil ministeren sætte ord på

vi kan tage

en hundrede og fem og firs forslag er blevet ligestillingsvurderet

som jeg startede med at sige anerkender at man måske ikke kan bruge de samme modeller for alle ministerier

det kan være et nyt syn et nyt syn kan være mange ting

det som ordføreren

nemlig kvoter der er

står et ord om kvoter der står at vi vil udvikle en dansk model

en norsk tilgang med tvangsopløsninger og fyrre procent og så fremdeles

vi kigger på de forskellige modeller der er og jeg kan lige afsløre nu

vil omhandle bestyrelser vi kommer med en hel pakke som også kommer til at omhandle offentlige bestyrelser kvinder

der er så mange andre ting undskyld

tak til ministeren og

med kvoter

en kvinde ville tænke men jeg ville i fald personligt have det på den måde at hvis

de her fyrre procent ned over og tvangsopløser

ud over europa og kigget på om der skulle være andre ting

også godt vende det om og se på det

gjorde det fantastisk ved at vende det om

fra nogle kommuner hvor man har sociale klausuler så så der er rent faktisk mange måder at gøre det på grunden til at vi prøver at kigge på det her på en ny måde er netop for at se om vi ikke kan komme væk fra den debat der har været hvor det har været meget sort og hvidt

afsæt i den norske model der synes jeg

selvfølgelig også kan bakke op omkring

i fuld gang med og det er det arbejde som jeg har sagt

de her ting vil blive præsenteret og ikke til foråret

har brug for en afklaring og jeg synes også at

oppositionen har brug for at vide og se på hvad vi kommer med så man

vi lægger frem omkring hvor snittet

der har vi ikke lagt os fast endnu

omkring en masse mennesker inden

noget inden efteråret

under de initiativer som

åben anonym rådgivning til kvinder og så videre

omhandler kvinder når vi så samtidig ved

i alle eu lande skulle jeg måske sige

nogle bliver vi beskyldt for at det går for langsomt med lovarbejdet og

nogle løsninger på det her fordi det som det her også handler om

bestyrelser og børsnoterede selskaber og jeg synes

helt klart at de også

og sidst men ikke mindst

synes jeg vi skal gøre det så hurtigt som overhovedet

under justitsministeriet og

det er justitsministeren ved at kigge på men i det hele taget

hele det her område under justitsministeren så spurgte ordføreren også meget konkret ind til

være nærliggende også at tage mandeperspektivet med

viden som der er på det område

er liberalt at se bort fra folks etnicitet og se

kunne jo sige det samme om køn

knivloven eller hvad ved jeg men skal

er et trafiklys

en kniv problemet er at man har glemt sin john stuart mill

der kan man selvfølgelig gå ind og regulere men her er det bare en fiks idé

gerne vil bestemme over befolkningen

nærmest sige at man skader befolkningen ved at vedtage en sådan lov for man

indskrænker deres frihed jeg synes at en minister fra et socialliberalt parti burde være den stærkeste forsvarer af at man har frihed til at gøre det man vil

udgangspunktet da jeg nævnte de forskellige ting

at det vi gør herindefra er at

at der findes regulering og man kan sige at

være for eller imod det man måtte gøre

lever deres liv i frihed på en måde som et politisk

der er ikke nogen det går ud over hvis man lader

til gengæld er der nogen det går ud over hvis

frie valg

ikke fordi man skal opfordre til dårlige ideer men jeg synes

hvor mange procent kvinder og mænd der skal være i

erhvervslivet

ikke tilkalde de højere magter så det vil

i folketinget man kunne sige at det radikale venstre ikke måtte have fem mandlige ministre og kun en enkelt kvindelig

ikke hykleri når man vælger sådan i sit eget parti men gerne vil bestemme over andre det er en mærkelig bestemmemani

vi er så langt fra hinanden for

simon emil ammitzbøll sagde også i sin ordførertale

er vigtigt for liberal alliance er lige

muligheder for alle det er jo også den tilgang

regeringen har til flere kvinder både i bestyrelser

og i øvrigt også

det er de usynlige barrierer som vi

og det med københavns universitet er meget

vælger ud fra hvad der er god forskning det er jo fint

nogle af de usynlige barrierer kan sagtens være at god forskning er noget

at man her fra folketinget lovgiver og siger at et universitet eller en virksomhed skal gøre noget og så at universitetet selv eller en virksomhed som carlsberg ud fra egen interesse ud fra en strategisk

en misforståelse når ministeren

ind i den debat

vi skulle vente på en afklaring om hvad der sker med hensyn til kvoter eller

at det så stadig væk er den gamle tidsplan nemlig til efteråret at den gode løsning kommer

haft en meget lang debat om det her og en

er stor interesse for det her tema også i dag og for at få en afklaring af

ministeren mener når han omtaler kvoter jeg forstår

at regeringen ikke har nogen som helst form for videnskabelig dokumentation for at kvoter skulle virke i forhold til at få flere kvinder på ledelsesgangen og i forhold til at få

i spanien findes der analyser der dokumenterer

eller flere kvinder på ledelsesgangen

var det jo også med de ting som

knivloven og jeg kunne nævne udlændingelovgivningen og mange andre områder hvor eksperter og alle mulige andre havde en fuldstændig diametralt modsat

skal man selvfølgelig forholde sig til de erfaringer der

det gør vi også men jeg synes ordføreren fuldstændig negligerer det som jeg siger nemlig at det her handler om at give alle borgere

muligheden for at forme det samfund

kvinderne er derude og de vil også gerne

til trods for de fantastiske tiltag

og charteret så er det bare gået i stå

med hensyn til københavns universitet

gik ind og gav en dispensation som gav mulighed for positiv særbehandling

for at kvoter uanset om de er norske spanske eller

på de muligheder der er i de andre europæiske lande og så kommer vi med en løsning senest til efteråret

forhandlinger og så kan vi jo se på de forskellige modeller og

at vi er forpligtet til at finde løsninger må jeg ikke godt spørge hvorfor det skylder vi siger ministeren hvem

henviser man til justitsministeriet grunden til at jeg ved at det står i loven er

det med i en ligestillingsredegørelse hvis man ikke har nogen intentioner om at svare på et spørgsmål om

at man hæver strafferammen fra otte til ti år

vold mod mænd at man også kigger på det altså ministeren sagde selv at det er nærliggende at se på det

ikke om homoseksuelle mænd er mere voldelige end andre

noget ved det og

det er klart det ville det ville være uhørt synes jeg med hensyn til

der bliver kigget på fra socialministerens side om mænd og krisecentre

vi ser at tallene går den rigtige vej med hensyn til vold mod kvinder og det er selvfølgelig bekymrende at

vi ser en anden problemstilling

meget meget interessant og ekstremt køn vi udgør toppen af samfundet udgør også bunden af samfundet